kenneth kristensen berth christina

carl holst har søgt om orlov fra den fjerde december to tusind og femten jævnfør forretningsordenens § en og fyrre stykke tre

carl holsts orlov og at første stedfortræder for det konservative folkeparti i fyns storkreds anders johansson godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den fjerde december

mai mercados orlov er der nogen der ønsker ordet da det ikke er tilfældet

vi beskæftiger os med her og i politik er der mange ord og der er mange diskussioner men det vi politikere i sidste ende skal måles på er hvad vi gør og ikke hvad vi siger vi skal måles på hvad vi i sidste ende stemmer

et halvt år siden havde vi folketingsvalgkamp i danmark en valgkamp hvor den nære velfærd var i centrum

takket være sr regeringens ansvarlige politiske kurs igen diskutere om der skulle bruges penge på skattelettelser velfærd eller noget helt tredje og ikke bare

styrede dansk økonomi liberal alliance ville have minusvækst og lavere skat på især de dyreste biler venstre ville have nulvækst og skattelettelser til de rigeste arvinger

ville vi have en beskeden vækst i de penge der

men dog rigtige penge

kristian thulesen dahl ville både have herre lars løkke rasmussen som landets statsminister være på hold med herre anders samuelsen

ja faktisk ville herre kristian thulesen dahl bruge flere penge på velfærd end vi ville i socialdemokratiet og skattelettelser

heller ikke være noget af indtil videre har resultaterne dog ikke lignet det som herre kristian thulesen dahl stillede danskerne i udsigt godt nok blev herre lars løkke rasmussen statsminister tillykke med det også selv om herre kristian thulesen dahl i den senere tid har gentaget og gentaget at

fik skattelettelser til millionærarvinger herre anders samuelsen fik lavere skat på især luksusbiler og herre søren pape poulsen kunne få opfyldt sit ønske om en fastfrysning af grundskylden

at sætte sin underskrift på en aftale uden flere penge til velfærd ja det valg herre kristian thulesen dahl traf da han gik med i

kommer til at være mindre til velfærd i de kommende

endda selv om der før forhandlingerne begyndte var penge i statskassen til forbedringer

det er en beslutning som vil kunne mærkes i fremtiden i børnehaver

skoler og mange andre steder i danskernes nære velfærd nu i dag står herre kristian thulesen dahl og resten af dansk folkeparti igen over for et valg et valg der er afgørende for velfærden i de kommende år

en nemlig to lovforslag l to og l tre der vil betyde minusvækst i kommunerne i to tusind og sytten i to tusind og atten

så langt øjet rækker skal kommunerne hvert eneste nytår skære en ny bid af den pose penge de sætter af til for eksempel pædagoger i daginstitutionerne til god undervisning i skolerne og til at hjemmehjælperne har den fornødne tid til omsorg

det vil kunne mærkes landet over også i kommuner hvor folketingsmedlemmer fra dansk folkeparti der er til stede nu

denne afstemning sidder i kommunalbestyrelsen

hvad vi stemmer om lidt vil gøre en forskel i kommuner som fredericia greve guldborgsund haderslev hedensted assens herning helsingør horsens hvidovre og sønderborg for bare at nævne nogle af de eksempler der er på steder hvor medlemmer af folketinget fra dansk folkeparti sidder i kommunalbestyrelsen disse kommuner skal planlægge omfattende besparelser i de kommende

socialdemokrater radikale venstre enhedslisten alternativet og sf bag to ændringsforslag der annullerer minusvæksten og dermed sikrer en

den kommunale økonomi og velfærd i de kommende år det er det valg som herre kristian thulesen dahl og hvert enkelt medlem af dansk folkeparti skal træffe i dag spørgsmålet der reelt skal stilles er jo

for vores ændringsforslag og dermed annullere minusvæksten eller vil man lægge stemmer til minusvækst i kommunerne så langt øjet rækker

herre kristian thulesen dahl og hvert enkelt folketingsmedlem fra dansk folkeparti skal måles ikke bare på hvad de siger men på hvad de rent faktisk gør de skal måles på

bare en enkelt df stemme for forslaget fra den samlede opposition mod minusvækst i de kommende fire år er jo faktisk nok til at sikre at der er en bund under velfærden

inden dansk folkepartis finansordfører herre rené christensen træder herop på talerstolen og beklager

at finanslovsaftalen blev genåbnet i går ovenikøbet af regeringen selv

forskning og kultur dermed ikke skal bløde endnu mere men det efterlader et hul i den samlede finanslovsaftale og det betyder at der nu skal forhandles for at finde frem til de godt hundrede million kr der mangler på finansieringssiden af finansloven

i sig selv noget rod at vi står her til andenbehandlingen af finansloven i december måned uden at der findes en klar aftale men skal man se på det positive i den situation

er det jo at det åbner en ladeport for dansk folkeparti partiet kan nu med sindsro meddele regeringen at når forudsætningerne ændrer sig behøver man heller ikke føle sig forpligtet når det handler om at lægge stemmer til minusvækst i kommunerne som et minimum forventer jeg et klart svar fra dansk folkeparti her ved andenbehandlingen for når man læser betænkningerne

stillede ændringsforslag men hvorfor og især hvorfor nu hvor forudsætningerne har ændret sig det må være på sin plads både af hensyn til eftertiden men også af hensyn til de mange borgere der har stemt på dansk folkeparti og gjort dem til regeringens

til ændringsforslagene tiden er inde det er nu man med handling skal vise hvad man står for jeg anbefaler derfor alle men i særdeleshed dansk folkepartis medlemmer af folketinget at stemme for ændringsforslagene til l to

er tilfældet med den finanslovsaftale som vi har indgået her må jeg spørge finder

ordføreren det enormt ansvarligt at man

førte en politik som i den grad overskred grænserne for hvilket underskud man

som i den grad byggede gæld op for vores land og

at der har været reel minusvækst i kommunernes økonomi

specifikt i otte og tres af de otte og halvfems kommuner

cirka tre tusind under den ledelse man havde

folkeskolelærere under den ledelse man havde er det det som herre benny engelbrecht

var ansvarligt

der nu bliver lagt frem i den nye finanslov hvor der faktisk er flere penge i to tusind

var dansk økonomi jo i en gevaldig krise

ikke mindst er kommet ud af en eu henstilling og så må jeg bare minde om at nu har vi jo haft finansministeren i samråd hvor finansministeren har erkendt at det ikke var sådan at der blev fiflet med noget som helst under sr regeringen intet

vi finansministerens eget ord for i et åbent samråd hvor herre jacob jensen selv deltog jeg har godt hørt

at man har brugt det der udtryk om at photoshoppe nogle ting men endnu er det ikke lykkedes at få nogen til at forklare hvad det går ud på så skal vi ikke bare sige at det her handler om ændringsforslagene

det vi lige har været vidne til her fra folketingets talerstol jeg synes det er godt at man går op og forsvarer sine ændringsforslag det er en del af den politiske debat

er jeg godt nok en lille smule rystet over

minusvækst det var jo minusvækst når man kiggede i bøgerne så

budgetteret med minusvækst i to tusind og seksten

fakta så må man sige at i

fuldstændig korrekt

stemmer dansk folkeparti nej til dansk folkeparti stemmer ja til omprioriteringsbidraget hvorfor stemmer dansk folkeparti ja til omprioriteringsbidraget

udligningsreform for kommunerne når vi kan se at seks og tres kommuner i danmark lever op til kravene for særlig vanskeligt stillede kommuner så

et kommunalt danmarkskort der ikke er i balance derfor har vi gjort meget tydeligt at omprioriteringsbidraget ønsker vi

blandt andet skattelettelser det ønsker vi

øremærke til den nære velfærd

er der behov for

styre kommunerne ja i allerhøjeste grad hvis man bare har fulgt en lille smule med

så er der kun to steder de kan finde dem det er på folkeskoleområdet og det er på ældreområdet det er de eneste steder de socialdemokratiske borgmestre kan finde en procent

det er jo rystende

man skal finde pengene ude i kommunerne

gentofte som vil opleve at de får lidt mindre

være kommuner som langeland som vil opleve at de får lidt mere

få en mere lige velfærd så man kan have en værdig ældrepleje så man kan have en god folkeskole i hele danmark det er det det handler om for dansk folkeparti

gerne det ansvar og vi må sige at vi var meget skeptiske over for omprioriteringsbidraget det er bestemt ikke

vokset i vores have men efter den debat der har været og

omprioriteringsbidraget er en mulighed for at få et mere lige danmark hvis man kigger på kommunernes økonomi og ser hvad der bliver brugt penge på

at kommuner som går ud og siger at de

på børneområdet og på ældreområdet også kan være med til at støtte superligafodbold og alt muligt andet det kan man godt finde penge til men den nære velfærd kan man ikke skaffe midler

og det ansvar bliver vi desværre desværre nødt til at påtage os her i folketingssalen

den måde man ønsker at finde midlerne på derfor stemmer vi ja til omprioriteringsbidraget det har bestemt ikke noget at

bruge omprioriteringsbidraget til skattelettelser det er fuldstændig korrekt at andre ønsker

ret stort flertal

skal bruges til eventuelle skattelettelser men for at slå en ting fast der er en vækst i det offentlige i to tusind og seksten man laver finanslov for en år ad gangen først laver man for to tusind og seksten

både når vi kigger på sundhed og særlig når vi kigger på den nære velfærd på ældreområdet

at alle ligesom er med på at det ikke er noget lille beløb vi taler om her

fra dansk folkepartis side betyder det som herre rené christensen står og siger fra talerstolen at dansk folkeparti trækker sin støtte til den her massive nedskæring på kommunerne

er rystet over at en socialdemokratisk spørger

anden omgang siger at danmarks største parti ikke har interesse i

kommer til at lægge stemmer til et omprioriteringsbidrag i kommunerne det er ganske simpelt ja eller nej og så kan vi måske bagefter få et svar på om det omprioriteringsbidrag så i dansk folkepartis øjne

bare sige at hvis det er den politik man har derude så er vi nødt til at kigge på hvordan vi får de her seks og tres kommuner løftet også på velfærdsområdet og undervisningsområdet det påtager vi os gerne og derfor er svaret

man fordele derfra

at gennemføre ganske massive nedskæringer så kan det godt være man kan dele dem ud

derfor vil vi gerne være med til at omprioritere inden for den kommunale ramme altså lave en udligning hvor man tager noget fra nogle kommuner så ja der er nogle kommuner der vil opleve at der bliver fjernet noget

den borgerlige blok komme ud med en finanslov

var der nogle der havde en ud af kroppen oplevelse og andre drak champagne og dansk folkepartis ønske om en vækst på nul

nu siger ordføreren så at

er det et ønske man kan regne med eller

her præsenterer er præcis de samme ønsker som dansk folkeparti turnerede med op til valgkampen og hvad har resultatet været

og det har vi

skattelettelser for omprioriteringsbidraget

øremærkes til så der er jo ingen garantier overhovedet den eneste garanti herre rené christensen har er jo at man har åbnet en ladeport for at man ved næste finanslovsforhandlinger

kan blive fodret med sin egen hale og at venstre får det som de plejer sammen med liberal alliance og konservative nemlig

salen og være stolt af at man under sin regeringstid har fået opbygget et danmark hvor seks og tres kommuner lever op til at være særlig vanskeligt stillet

altså nogle steder hvor det faktisk er rigtig svært hvis man kigger på uddannelsesniveauet og

at over tres procent af de ledige ikke har en kompetencegivende uddannelse efter niende og tiende klasse det bliver vi da nødt til at håndtere og hvis det er midler der mangler så vil vi gerne være med til at omprioritere og det kan man bruge

vokset i vores have men efter at vi har hørt kommunerne og kl

bliver nødt til at styre kommunerne

kommunerne er på ældreområdet

vi ved er andre områder hvor man godt kan rationalisere

det bedre og billigere det behøver ikke altid være på kerneområderne bliver sparet

jo nødværge vi ønsker et velfærdssamfund i danmark

omprioriteringsbidraget

driver hele det tekniske område ude i kommunerne

at kommunernes økonomi er låst på ældreområdet og på skoleområdet men det vi gerne vil er at give lige muligheder det er rigtigt at der er kommuner i danmark også ved den øvelse vi gerne vil lave som vil opleve at de får færre penge det

hvis man skal give noget til nogen skal man jo tage det fra andre når man holder det inden for rammen og det er det vi ønsker vi så gerne at der havde været en rigtig kommunal udligningsreform det er ikke muligt og der ser vi så muligheden for at gøre

også inddrages i hvordan pengene kommer ud igen men vi vil gerne

skal arbejde

mindre i kommunerne

og man har en sidste chance alle de folketingsmedlemmer

af dem turde stemme sammen med os ville man undgå den besparelse i kommunerne der altså vil ramme de her områder derude og hvis man prøver på at stille sig op på folketingets talerstol i dag og sige at vi der mener at det vil have negative konsekvenser for den lokale velfærd er totalt galt afmarcheret og ikke har nogen politisk kreativitet så taler man altså mod bedre vidende så kan herre rené christensen bekræfte at det selvfølgelig også er

service som en kommune skal yde der siger vi vi vil gerne være med til at omprioritere vi vil gerne tage noget fra nogle kommuner som har det høje skattegrundlag som har muligheden for vækst som har muligheden for

de kommuner som har det svært på uddannelsesområdet på ældreområdet

holdt status quo at seks og tres kommuner kan have det skidt

vi får et lige danmark hvor man har lige muligheder

herre rené christensen give et sidetal pege på en tabel hvor er det man har aftalt en udligningsreform der skulle gavne de kommuner herre rené christensen angiveligt er så omsorgsfuld over for det findes jo ikke

et svar samtidig kan man så svare på om ikke præcis de seks og tres kommuner man står og gør sig så nervøs på vegne af ikke også skal aflevere den ene procent

uddannelse og ældreområdet der står for skud hver evig eneste gang og det må vi sige vi er blevet rystet over derfor vil vi gerne

altså børnepasning skole og ældre

så kommer der jo ikke noget løft ud af

til at opfordre dansk folkeparti til at stå fast

omprioriteringsbidrag martin damm sagde at man ville holde nøje øje med om det de altså df sagde før valget også er det de gør efter valget

det

fordi man så kunne bruge den til noget andet end de ældre altså

at man så kunne fjerne ældremilliarden

være øremærket nu skulle den kunne bruges til alt muligt andet det er da forstemmende

et omprioriteringsbidrag og seksten skulle være

dansk folkeparti ellers siger at de gerne vil forsvare

efter valget den attende september sagde herre

og også forberede spareøvelser for årene sytten atten og nitten siger partiformanden

jo fuldstændig rigtigt som der også bliver skildret fra

hvis vi skal rationalisere ude i kommunerne kan vi kun finde det på ældreområdet og på de bløde værdier på børn og unge det er jo derfor

en ordentlig ældrepleje og så videre og så videre det vil vi gerne være med til at prioritere og det er da rigtigt at der vil være nogle kommuner som vil blive sure og som vil synes det er svært at de nu skal aflevere nogle penge

om er

at vi i to tusind og sytten ønsker at bruge omprioriteringsbidraget til skattelettelser vi ønsker at bruge det

ni og firs ud af otte og halvfems borgmestre siger

fører til et lavere eller meget lavere serviceniveau ude i kommunerne har ordføreren nogen forståelse for at mine tanker under ordførerens tale

i retning af den navnkundige

kan spare den ene procent det fortæller bare og det bekræfter mig i at det er rigtigt desværre at vi bliver nødt til at lave nogle kasser hvor vi må øremærke nogle penge

de skal bruges til det her område det er da forstemmende at man

det ansvar påtager vi os gerne men jeg synes egentlig

ældreområdet og skoleområdet jeg tror på

jeg håber at ordføreren har uret når han citerer det

at det altid skal være

børneområdet som skal stå

er

nej så er det at pille syv milliard kroner ud og omprioritere dem hvis vi får lov til det

leveret på sundhed vi ville have patienterne væk fra gangene

en rigtig god finanslov for dansk folkeparti vi havde tre punkter med og dem har vi leveret hundrede procent på det er vi glade for at andre partier så også

det skulle være dyrere at køre i bil

regeringen synes skal være det rigtige økonomiske loft

det synes jeg

og så kunne regeringen regne med

der er mellem kl og regeringen det er vi selvfølgelig med det er rigtigt set

er flere og flere kommuner der får et ringere skattegrundlag

ændre det billede er omprioriteringsbidraget og det vil vi selvfølgelig gøre i samarbejde

lige pludselig til

det er utrolig flot men den forvandling vi ser

forringelser for ældre for børn for udsatte og for handicappede

dem som har infrastrukturen der hvor man har haft centraliseringen af uddannelserne der hvor virksomhederne lægger sig fordi man har universiteterne det er dem der har det gode skattegrundlag de skal give en lille smule til nogle af de kommuner der har det lidt sværere

de også kan løfte sig særlig på uddannelsesdelen men gerne også i forhold til at man kan give en ordentlig og nær velfærd og det ansvar påtager vi os gerne der siger vi så

særlig i forhold til den retorik

paradoksalt at næsten alle der rejser sig op siger at hvis kommunerne skal finde

de kun finde det på ældreområdet og på børne og ungeområdet det er da paradoksalt at det

det ansvar tør vi godt påtage os i dansk folkeparti

til den offentlige sektor til vores kommuner

selv over det her det er det ordføreren siger er faktisk mere vildt end den her djøf med løgn teaterforestilling må jeg citere ordføreren selv

følgende om præcis det her det er en blankocheck hvor kommunerne skal finde penge som bliver lagt på bordet foran finansministeren og det er simpelthen for farligt

spørge hvilke konkrete ting er der kommet i den aftale som ordføreren har lavet

af sit parti for at dæmme op for det som han selv

hvilke konkrete ting står der i aftalen hvor man har bundet regeringen op på

rigtig mange der har det svært derude

er for mange kommuner der har det svært

man kigger på at en så stor andel af de ledige særlig i de kommuner

kort tid efter i indgik en aftale stod her i folketingssalen og sagde at pengene

til skattelettelser

det vil vi da gerne benytte os af vi vil da gerne have

insisterer på at lave en udligningsreform

ikke ligger nogen aftale mellem regeringen og dansk

må bruges på skattelettelser hvordan

at de her penge ikke bliver brugt til skattelettelser og at man

kommunerne som så kommer til at

en lille smule skræmt over at man i den her side af salen er så blåøjet

kun ældreområdet og skoleområdet man kan spare på

at vi har fået en ny regering som laver

under valgkampen for så til gengæld

kommunerne at de ikke kan skære andre steder kunne det tænkes at rigtig mange kommuner har været igennem mange år med krise

vores medlemmer af kommunalbestyrelserne til at sige nej til det vi opfordrer dem faktisk til at tænke sig om engang og

er det egentlig en kommune er sat i verden for hvad er det for en service en kommune skal levere

en kommune skal skal gøre hvad det er for nogle rammer en kommune skal

dansk folkepartis finansordfører

er her i efteråret har været mellem byrådet i assens kommune og kl kommunernes landsforening

den tyvende oktober

de her syv milliard kr som vi nu har hørt skal tages op

i finansministerens kasse der står i det brev at det

skrev under på det her den tyvende oktober

første gang var vi også meget skeptiske men vi må sige med den debat der har været op

at vi nu står her i dag har vi skiftet holdning

en mulighed for at få et mere lige danmark

dansk folkepartis medlemmer af byrådet

på børne og ungeområdet det er der man vil finde den ene procent

der udfordringen ligger så siger vi jo de her penge skal ikke pilles ud af den kommunale økonomi de skal

der kommer til at få mere tilbage og det er det vi gerne vil vi vil gerne have et mere lige danmark

tager man jo penge op af kommunekasserne

den ene halvdel skal holdes skadesløs eller endda have flere penge så må den anden halvdel vel

det tredje år er der nogen kommuner hvor hvor dansk folkeparti sidder i kommunalbestyrelsen hvor man vil kunne finde besparelser

selvfølgelig i samarbejde med kl

jo været med til at give en blankocheck til regeringen fremadrettet i forhold til de kommuneaftaler der skal laves

går tilbage til kommunerne herunder de

kommuner som ordføreren jo er særlig optaget af

til at være med til at det bliver pillet ud af den kommunale økonomi det skal bruges i den

også meget vigtigt for os at det bliver øremærket fra

vi har desværre alt for tit set at når man har sendt penge ud

kræver et par bemærkninger fra fra min side og fra venstres side som vi ser

handler politik om at turde prioritere

det vi gør med finanslovsforslaget

omtalte omprioriteringsbidrag som jo har været kendt i statslig regi igennem en årrække men som

bliver rullet ud i regioner og kommuner

og hvad det er for nogle områder som vi synes der

det vil vi stå fuldstændig ved vi noterer selvfølgelig de synspunkter der er

hvordan vi skal få fordelt samfundskagen men simpelt hen får gjort samfundskagen en kende større

arbejdspladser som tjener nogle penge i danmark

i sidste ende eller måske snarere i første ende kommer den borgernære service til gavn

er ingen borgernær service hvis ikke der bliver tjent nogle penge i det her land

det er sådan den helt simple sammenhæng er og derfor synes vi det er sund fornuft

store budgetter nuvel

der er også stor efterspørgsel men vi har historisk store budgetter det har vi også til næste år vi har

den offentlige sektor og for kommunernes vedkommende er det i omegnen af to hundrede og otte og tredive milliard

ikke den præmis som nogle prøver at stille op

man så måtte have en milliard kroner mere eller en halv milliard

en milliard kroner bedre eller en halv milliard

skal være et fundament under det vi laver også ressourcemæssigt men jeg synes det er

om hvad man får ud af pengene det handler da om hvordan man får omsat midlerne

varme hænder og så lidt som muligt til bureaukrati

der tæller det er det der betyder noget for folk der står

deler det synspunkt at det er der brug for men jeg synes sådan

bare vores helt stille og rolige synspunkt at

velfærd det at man får mulighed for at købe en måske lidt mere sikker bil

sig selv og sin familie er også velfærd men i bund og grund handler det

man sikrer nogle rammer for at der også i årene fremover er nogle der vil bidrage på arbejdsmarkedet og kan bidrage på arbejdsmarkedet og at der i øvrigt er nogle job at få på arbejdsmarkedet så

at hvis man skal finde en procent på et budget

at det lige præcis skal være på et eller to udvalgte områder jeg vil også understrege at jeg ikke vil blande mig i det

man lokalt er tæt på borgeren

på de lokale beslutninger der skal tages

prioriteret på områder som man i hvert fald kan diskutere

kan kaldes kernevelfærdsområder det

to tusind og fjorten til to tusind og femten ikke bare holdt det i ro men hævet budgetterne med over syv

under et det kan man selvfølgelig sige er

hvor de penge kommer ud at arbejde men jeg noterer blot at det er det man har gjort

komme til mig og sige at hundrede procent af de kommunale budgetter

lidt mere smal forstand kan kalde kernevelfærdsområder

i hvert fald i min optik handler om dagtilbuddene

og ældreområdet det mener jeg altså er

folkeskoleområdet hvor man på tværs af kommunerne har kigget på hvad man set på

omkring otteogtyvetusind kroner mere per elev end de ti kommuner der bruger færrest midler og det er altså uanset kommunernes rammevilkår i øvrigt

har man også ifølge kl kigget på og i de ti kommuner med de højeste udgifter bruger man i gennemsnit tredivetusind kroner mere per barn end

kan tage noget som vejvedligeholdelsesområdet der har man fået lavet en analyse

de højeste enhedsudgifter var lige så effektive som de kommuner

hvis de bare var bedre til at samarbejde om indkøb og udbud med videre det er bare for at give nogle eksempler

være ens at alting skal være fuldstændig identisk

sige at man ikke har mulighed for både at prioritere og lære af hinanden blive dygtigere bruge ny teknologi nye metoder få nye erfaringer gode som dårlige

det handler om også når man prioriterer og arbejder med tingene

og det er selvfølgelig derfor vi fuldt og helt står bag den finanslovsaftale der er lavet

selvfølgelig ikke kan støtte de ændringsforslag

men det kommer nok heller ikke som den helt store overraskelse så

kommer flere eller færre penge til kommunerne

at der kommer flere penge til kommunerne i to tusind og seksten fordi vi netop allerede sender pengene en

derudover kommer der så en ekstra milliard

som vi så kalder en værdighedsmilliard fordi den skal gå til at hæve serviceniveauet på ældreområdet oveni så det er sådan set konstateringen og det er derfor

fra kommunerne og nu er der så kommet en ny fortælling det er noget med at det her skal blandes sammen udligningsreform hvor der gerne må tages penge fra nogle kommuner

opportunt og har et passende tilvejebragt datagrundlag eller hvad man kan kalde det analysegrundlag

og økonomien udvikler sig nogle steder mere gunstigt end andre steder og der deler vi selvfølgelig opfattelsen af at der skal

være mulighed for at den kan udvikle sig forskelligt men der skal

mulighed for at man også kan tilbyde en rimelig service i alle dele af landet det er også derfor jeg noterer mig

og siger at det skal være fuldstændig ens men jeg noterer mig blot at der er store forskelle og det er selvfølgelig noget med

lærer af hinanden hvordan man har arbejdsmetoder hvordan man har prioriteret gennem årene og mange andre ting

udligningsreform er det mit indtryk at det ikke

jeg nægter at tro at vi har set den sidste udligningsreform

men jeg synes det er meget meget mere interessant at diskutere hvordan vi så også

niveauet altså får flere indtægter til vores land i stedet for blot at diskutere et nulsumsspil og flytte midler fra et sted til et andet det er da langt mere interessant at diskutere betingelserne

fra andre kilder når vi forhåbentlig

om kort tid skal fremlægge et udkast til en skattereform

så vi kan kende dem fra hinanden

der er regeringens og venstres synspunkt at velfærd også drejer sig om at skabe bedre betingelser for at kunne tjene penge i det her land

benny engelbrecht og socialdemokraterne insisterer på at pengene

må gå til skattelettelser

skattelettelser er af det onde

at skattestigninger set med socialdemokraternes briller må være af det gode

til grund i i det regeringen ønsker at det

endnu færre penge der skal flyttes tilbage til kommunerne så

så kan jeg forstå på dansk folkeparti at argumentet er at der er masser af kommuner der bruger penge på superligafodbold

gad nok vide hvor mange af de kommuner

kroner på den lokale superligafodboldklub

bare det er en ejendommelig argumentation virkeligheden er jo at man bruger færre penge

noget imod det men jeg noterer blot at man har valgt at bruge over syv hundrede million kroner mere fra to tusind og fjorten til to tusind og femten så det her med at det notorisk betyder

man så skal fyre mennesker og at man oven i købet skal fyre dem inden for varme hænder fra daginstitutionsområdet fra skoleområdet fra ældreområdet kan jeg altså ikke se skulle hænge sammen

vejområdet hvis man købte mere effektivt

er jobcentrene der er også nogle muligheder for at lære af hinanden må man forstå og der er så et samlet potentiale

godt en halv milliard kroner det er jo ikke noget som vil betyde fyringer det vil bare betyde

små indkomster sådan at det bedre kan betale sig at arbejde det synspunkt tror jeppe bruus kender så er det bare jeg siger at have svært ved at skille varmt og koldt vand ad

der kommer finansieringskilder fra omprioriteringsbidrag

andre finansieringskilder så kan jeg jo ikke sige

der så i øvrigt sker af forskellige tiltag i folketingsregi foregår der rigtig mange ting nærmest hver eneste dag som også et

sted har en påvirkning af økonomien og dermed mulighederne i kommunerne vi kan tænke

uddannelsesområdet det kan være på ældreområdet det kan

jo de ting vi foretager os herinde og dermed sætter rammen for hvad der skal ske i vores dejlige lille land herunder også i kommunerne som jo et eller

er en af de vigtigste spillere overhovedet når man taler om borgernær service

har et budget på de her omkring to hundrede otte og tredive milliard kroner

og beslutter i folketinget også mellem kommuneaftalerne

at tvinge et omprioriteringsbidrag ned over dem på forhånd det er da en ny konstruktion det har vi aldrig nogen sinde gjort før vi har da respekteret kommunerne så meget at de havde en fair mulighed for at forhandle deres økonomi

det er jo så en politisk prioritering men det ændrer ikke ved at det er det der fremgår af den budgetlov som vi i

dem har jeg gjort rede for og jeg har også noteret mig det som herre rené christensen på vegne af dansk folkeparti i øvrigt også i betænkningen har gjort rede for og sådan er det

kan komme på det jeg kan ikke udstede nogen garanti fordi jeg ikke er i stand til at gøre det med

står i aftalen

at

problemer med at skabe vækst og det er der der er et lavere uddannelsesniveau

det er derfor vi ligesom siger at vi frigiver nogle midler ved

ved at sætte en retning og herunder også at skabe finansiering til at lave vækst i alle dele

man kan skabe vækst i udkantsområderne i provinsen som jo igen er fundamentet for at kommunernes økonomi i de områder får det en kende bedre

lettere at tjene nogle penge i stedet for den her evindelige snak om om man skal omfordele inden for et lukket

man har jo finansieringskilder af forskellig art

finansieringskilder som vi selvfølgelig finder samlet set og så derefter begynder

så er det bare lidt svært for mig at sige at lige præcis den krone der kommer fra omprioriteringsbidraget skal reserveres i en særlig cigarkasse

hvis man tager de penge op og kan bruge dem på velfærd

vi finder selvfølgelig samlede finansieringsløsninger og prioriterer derefter samlet der er nogle ting der går til velfærd

kan jeg jo af gode grunde ikke gøre vores synspunkt er

får som kollektiv velfærd det handler også om borgernær velfærd

penge til sig selv det er den velfærdsdefinition vi har og vi noterer os de andre

garantere noget som helst men herre jacob jensen ved formodentlig hvad der står i den aftale man

i aftalen allerede nu til df om at de penge

et omprioriteringsbidrag som en del af finansieringen til den samlede finanslov

og derudover kommer der blandt andet en milliard kroner til ældreområdet som også

nærmest citere efterhånden og der fremgår det at en

skal tilbage til kommunerne og derudover kommer der så den her milliard til ældreområdet men jeg vil også bare igen sige at

diskussion som socialdemokraterne prøver at rejse

man forstå det sådan at det skatteniveau vi

skattelettelser er af det onde så må skattestigninger

de skal lave dem om og hvad med dem som ikke har skrevet den her procent ind i deres budgetter skal de nu ud og finde

hvert år uden at det førte til besparelser for ældre og børn

jeg bare at venstre har rigtig mange borgmestre og har været med i rigtig mange budgetter kan ordføreren nævne en enkelt kommune hvor venstre har været med et budget og hvor man har fundet en besparelse på en procent hvert år tre år i træk uden at det har ført til besparelser for børn og

af kommunernes landsforenings publikation effektive kommuner så så man kan sige det er noget der allerede sker derude nu så er det bare at vi siger at når vi laver omprioriteringsbidraget herfra altså fra centralt hold

så får vi også mulighed for at sætte retning på de midler

den måde man lægger budgetter på i kommunerne at man skal lave effektiviseringer at man skal gøre tingene mere hensigtsmæssigt at man skal få mere ud af pengene det er jo helt naturligt

man vel ikke opgaven voksen og det er man jo heldigvis i kommunerne man har vist at man kan gøre det regionerne har vist en produktivitetsfremgang over de sidste fem syv år så

på i omegnen af tre fire procent så det kan lade sig gøre hvis man hvis man gør det

nævnte før på vejområdet på dagtilbudsområdet på skoleområdet meget stor forskel på det man får ud i service og det må i sidste ende være det vi alle sammen kerer os om ikke om der bliver brugt en krone mere

og dem der bruger færrest penge per elev på dagtilbudsområdet er det tredivetusind

og man har selv peget på at man også kan finde

million kroner i form af indkøb og udbudsforbedringer på kommunale vejvedligeholdelsesområde og der er flere andre områder så det er selvfølgelig muligt men det handler

prioritere og det handler selvfølgelig også om at man ikke kan få alt her i verden det kræver at man prioriterer og det gør man selvfølgelig

eller de tiltag eller justeringer vi lavede her for et par år siden med den

jeg tror det var inden for ganske få år tre fire år på det tidspunkt

aftalt at det skal ske på et bestemt tidspunkt jeg er bare af den opfattelse at vi ikke

på blandt andet ældreområdet

kalde en anderledes udligningsordning men

milliard kroner skal kommunerne spare hvis det her forslag bliver gennemført uden det ændringsforslag som der er stillet fra enhedslisten sammen med resten af oppositionen

det vil få voldsomme konsekvenser det er der ingen tvivl om

venstres ordfører stå for lidt siden og sige at kommunerne har effektiviseret i årevis det vi hører fra borgmestre og det er altså ikke socialdemokratiske borgmestre men venstreborgmestre

alle lavthængende frugter

bliver benhård nedskæring ind

ja det er ældreområdet og ja det er børneområdet

også handicapområdet og nogle af de mest sårbare personer som nu kommer til at holde for

det bliver forældre der skal aflevere deres børn i institutioner hvor der ikke er tilstrækkeligt personale til at skabe tryghed og udvikling det bliver mennesker med handicap der ikke får den hjælp til at leve et liv som har samme værdighed som os andre det er konsekvenserne af det her det er ikke en taldiskussion

det er for et samfund vi ønsker at leve i

er for en velfærd vi ønsker at have og

tilværelse det er vi ønsker at byde de mennesker i vores land som er mest udsatte

vi har jo stillet et ændringsforslag som dybest set handler om at fjerne

som dansk folkeparti har aftalt med regeringen i finansloven altså

de syv milliard

tage sig ordentligt af vores ældre af vores børn til at sikre en udvikling af vores velfærd i en tid hvor der jo kommer flere ældre

mest bizarre ved det her

at vi står over for en udfordring på grund af demografien at der kommer flere ældre der får brug for hjælp tænk sig engang at de samme partier som over for befolkningen sagde vi må gennemføre reformer fordi vi

af de ældre de selv samme partier som bandt befolkningen den historie på ærmet er nu med til at skære ned i de år hvor vi oplever at der kommer flere ældre

dagens afstemning er også historisk af en anden årsag for den vil give os svaret på et meget meget enkelt spørgsmål kan man stole på dansk folkeparti

dansk folkeparti lovede jo igen og igen før det her valg at de ville stemme imod nulvækst jeg tror ikke der findes en eneste dansker

turnere land og rige rundt med løftet om at dansk folkeparti var et værn et værn om vores ældre

en sikkerhed for at der ikke ville blive ført nulvækst ude i kommunerne

danskerne kastede så deres stemmer de sammensatte et folketingsflertal af partier der under valgkampen lovede lovede vælgerne

det så vi ser nu ja de har ikke accepteret nulvækst

accepteret minusvækst i kommunerne ikke bare skal kommunerne klare sig for det samme beløb mens udgifterne vokser de skal klare sig for betydelig mindre en historisk nedskæring i kommunernes økonomi

så hører vi fra dansk folkepartis ordfører en lang tirade af søforklaringer

der bliver sagt det handler egentlig bare om at der er nogle kommuner der har mindre og nogle kommuner der har mere

ikke en udligningsreform vi diskuterer i dag det vil vi i

intet at gøre med den afstemning vi holder i dag et folketingsflertal vil på et hvilket som helst tidspunkt kunne gennemføre en udligningsreform

de har indgået der er blevet taget penge for eksempel fra tohundredetusind folkepensionister

deres boligydelse tohundredetusind folkepensionister vil blive ramt af dansk folkepartis nedskæringer på boligydelsen

jeg kan bare sige klokkeklart at dengang enhedslisten havde vagten dengang det var os der skulle

til en finanslov var det aldrig aldrig sket

så pengene på jo på at gøre en porsche trehundredetusind kroner billigere på at sænke grundskylden på en måde der tilgodeser de allerdyreste villaer i landet

på milliarder i skattelettelser som blandt andet skal bruges til at arvinger

siger når de siger at når man giver noget må man tage noget man tager bare fra de forkerte og giver til de forkerte

mener at de her penge skal bruges

på andet end velfærd

oven i købet lavet det man kalder en bemærkning til lovforslaget hvor de skriver at det

jo ingen som helst garanti

over i statskassen og det er det der sker

ikke øremærkede længere der står ikke omprioriteringsbidrag på

varme vand flyder sammen som ordføreren sagde

samuelsen ingen som helst garanti

havde de mulighed for at få den garanti ja selvfølgelig havde de da det dansk folkeparti er et hvilket som helst parti dansk folkeparti er det største parti i blå blok dansk folkeparti kunne bare have meddelt regeringen

skulle stemme for den her finanslov skulle omprioriteringsbidrag fjernes

skulle det skrives ind i finansloven at hver eneste krone skulle føres tilbage til den kommunale velfærd det gjorde man ikke

forvaltet den tillid man har fået fra danskerne for så få måneder siden

hvad fanden

var det løgn da dansk folkeparti under valgkampen sagde at de ikke ville stemme for nulvækst

vil df stemme for minusvækst i vores kommunale velfærd

det vi skal stemme om og hvert eneste medlem af

man bare sige at partiet endegyldigt slutter sig til den række af partier der siger det ene før et valg og gør det stik modsatte

er det en hel umulighed at man med den kendte økonomiske ramme kan gøre tingene lære af hinanden udvikle metoder med videre sådan at man faktisk får noget mere service for de penge man bruger

for at man faktisk kan bruge pengene mere hensigtsmæssigt end

på handicapområdet eller på ældreområdet nej den tørrer man af kommunerne

rene kujoneri kan man skære en procent om året efter de nedskæringer der er sket de seneste år uden at det rammer

selv eksemplet med regionerne der har man skåret og effektiviseret og øget aktiviteten har det været uden konsekvenser nej det har det ikke sygeplejerskerne på landets hospitaler melder

at tingene er nået så langt ud at de ikke kan garantere sikkerheden for patienterne længere det er konsekvensen når man bare effektiviserer hvert år i borgernær velfærd

det er velfærd der handler om kontakt mellem mennesker og der er en grænse for hvor meget man kan effektivisere

i mine indlæg tidligere at der er meget stor

på hvad man får ud af det i forhold til folkeskoleområdet i forhold til daginstitutionsområdet i

til ældreområdet for at tage de tre kernevelfærdsområder

at der er et potentiale for at få mere ud af pengene hvis man kunne lære af hinanden

kasse hvor man bare propper tingene ind og så får man et tal ud den her sorte kasse der kan regne ud at

man kunne gøre det lige så billigt som en anden kommune kan man ikke bruge

der er kommet hertil fra somalia som flygtning så de der beregninger

kan tillade mig at spørge om en vurdering en professionel vurdering herre pelle dragsteds side

hvor aftalepartierne alene noterer sig at dansk folkeparti afgiver betænkningsbidrag og vi kender jo

i form af sådan et betænkningsbidrag for at man kan forhindre at midler fra omprioriteringsbidraget går til skattelettelser eller for den sags skyld at de kommer til at gå til det som

en slags udligningsreform som som dansk folkepartis ordfører herre rené christensen betegnede som nødværge hvad er garantien for det hvad er den professionelle vurdering

hvis ikke man kunne få en garanti for at pengene kunne bruges

den garanti fik man ikke

garanti for noget som helst pengene blev ført over i

og så kan et hvilket som helst folketingsflertal bruge dem præcis som det ønsker vi har jo hørt fra venstres ordfører hvad det er venstre ønsker at bruge dem på nemlig det man kalder individuel velfærd det er et sjovt udtryk

kollektive skattelettelser det kunne være sådan noget som bedre service i velfærden vi

lave ordenes betydning om det synes jeg kunne være interessant sagen er jo tit at når man bruger penge på at lette skatten for dem i toppen

var jo at kommunerne brugte mindre end de budgetterede med det var derfor der blev nulvækst vi stemte ikke for finanslove som betød nulvækst ude i kommunerne

drømt om sagen er bare at på grund af budgetloven som øvrigt tror dansk folkeparti støtter

har man et sanktionsregime som betyder at kommunerne hele tiden bruger mindre end det de har budgetteret med jeg vil gerne frem til slutningen af

om der reelt har været en kommunal vækst på nul procent jeg vil gerne så alvorlig tvivl om

når dertil én ting ved vi i hvert fald og er at når vi så når frem til

og vi har slet ikke talt om det angreb

landets folkepensionister tohundredetusind folkepensionister

de dyreste biler så en porsche kan blive trehundredetusind kroner billigere

det har vi også hørt fra ni og firs af landets borgmestre som

i oktober blev spurgt af bladetmomentum hvor de samlet set svarede

det vi i virkeligheden har det største problem med

er at vi ikke har en sikkerhed for at det her omprioriteringsbidrag bliver ført tilbage til kommunerne

jeg synes selvfølgelig det er rigtig interessant at høre at dansk folkeparti

udlægger teksten og det er muligt jeg gør det forkert

arbejde for en udligningsordning som er med til at sikre at de dårligst stillede

kommer men men grunden

en situation hvor det omprioriteringsbidrag

at styre deres økonomi selv og selv kan prioritere hvad de

det er rigtig mange penge vi taler om det er syv milliard

af den opfattelse at det vil være med

bunden ud af den i forvejen meget meget meget pressede økonomi som kommunerne har

jeg vil se frem til at få en debat om

som sikrer de dårligst stillede kommuner og det det jeg hører at dansk folkeparti vil arbejde koncentreret for

da det der bliver lagt op til er der skal være et omprioriteringsbidrag som trækker syv milliard

statskassen og som vil kunne blive brugt til skattelettelser og

komme de svagest stillede til gavn

kan være at man inden for det budget kan udvikle sig

alt sammen med det formål at få bedre service for

og ikke om man bruger en krone mere eller mindre men er alternativet af den opfattelse at man rent

de her meget store forskelle på skoleområdet på dagtilbudsområdet på ældreområdet og andre områder hvor man gør det forskelligt og dermed også får forskellige resultater ikke dermed sagt at man skal gøre det ens i

der er et potentiale for det sådan at man ikke bare kan sige en milliard

regering regne med at der var et flertal i folketinget der ville bakke op om en sådan aftale det der så er sket i mellemtiden er at regeringen har besluttet sig for

trumfe tvinge et omprioriteringsbidrag igennem over for kommunerne og tilsyneladende har et flertal for det

at det er en mindretalsregering der både kan lægge den økonomiske ramme for kommunerne på forhånd

så er garanteret opbakning bagefter det er så fundamentalt udemokratisk og så meget

at vi ikke vil være med til det fra radikale venstres side alle ved at vi støtter budgetlofter i kommunerne alle ved at vi støtter en ansvarlig økonomi og alle ved at vi også mener der er plads til effektiviseringer i kommunerne men ikke på den her bevidstløse måde hvor man påtvinger alle kommunerne ens besparelser og i øvrigt har en finanslov der er fuldstændig blottet for økonomiske reformer som kunne give et øget råderum til de investeringer i uddannelse ældrepleje og så videre som alle

som altså river tænderne fuldstændig ud af kommunernes mulighed for at forhandle en aftale som de kan stå inde for når det skal ske til næste år det forstår vi ikke at dansk folkeparti vil være med til

set heller ikke at liberal alliance eller venstre vil være med til det det er da et fundamentalt brud på den ret stolte tradition vi har for at sikre en ligeværdig forhandling mellem kommuner og stat på det her område og det er ikke i tråd med den ånd som aftalen fra i sommer blev lavet i og derfor er radikale venstre medforslagsstillere på de her

meget gerne have dem vedtaget sådan at vi kunne stemme for

for den offentlige sektor at der lægges pres på alle dele af den offentlige sektor for at effektivisere og at det for kommunernes vedkommende også

at staten får andel i den effektiviseringsgevinst som er ude i kommunerne når vi nu ved at staten jo finansierer en stor del

kommunernes udgifter via bloktilskud jeg tror ikke på at det radikale venstre er modstandere af omprioriteringsbidraget som princip men

vi mener klart der er plads til effektiviseringer men vi så gerne at man arbejdede en lille smule mere målrettet og koblede det til en tillidsreform som også liberal alliance har været fortalere for før

få effektiviseringsgevinsterne mere målrettet ja så er vi også med på det men ikke i

central udbetaling af penge til kommunerne og det er klart

må det da også kunne mærkes i statens bidrag til kommunerne altså så må statens bidrag til kommunerne da også kunne blive mindre sådan at staten kan prioritere for eksempel at sænke nogle skatter eller at bruge pengene andre steder i den offentlige sektor hvorfor skulle

satse dem investere dem i fremtiden nu

om det er liberal alliance der får dem til skattelettelser eller dansk folkeparti der får dem til de ældre eller hvad det er

otte og det gik man til valg på det var man sikker på

forståelse for hvad skete der ja på trods af at dansk folkeparti blev det største parti i borgerlig lejr

men det viser sig nu også at den indflydelse man har fået er for at sige det mildt meget meget lille

er det man skriver fra dansk folkepartis side det synes jeg egentlig vi skal bruge lidt tid på at diskutere jo man skriver at man formelt set er imod visse dele men at man alligevel stemmer for og så skriver man og det det er

hykleriet for alvor kommer op og hvor man virkelig må sidde med en mærkelig smag i munden i dansk folkeparti at man ønsker at sikre kernevelfærden men hvad kan man gøre man kan ønske sig lidt men man konkluderer næsten selv at man gerne vil være med til at spare på kernevelfærden ude i kommunerne og så håber man måske at man kan få lidt retur men som finansministeren sagde

være at der kan gå lidt til både skattelettelser og velfærd og så er

kommunerne skal betale regningen når nu de for de kommende fire år skal skære i velfærden uden nogen som helst garanti for at pengene nogen sinde kommer retur man kan ønske sig noget og

prisværdigt at dansk folkeparti ikke mindst i en julemåned har masser af ønsker

må da godt nok sige at hykleriet har taget uanede højder fordi man jo samtidig nu siger ja til besparelser fire år frem i tiden uden at have fået noget som helst igen

behandle senere i måneden stemmer man ja til at de allerdyreste luksusbiler bliver billigere man stemmer ja til at boligejerne vel at mærke de rigeste for lejerne får ikke andel i det igen får nogle skattelettelser så man må virkelig sige at dansk folkeparti

solgt sig let eller også har man ikke været vakse ved havelågen da forhandlingerne gik i gang men jeg må sige at jeg er allermest forbløffet over at man fra dansk folkepartis side rent faktisk ikke engang kan se

betænkningsbidrag man afgiver at man end ikke er villig til at forholde sig til at det man siger ja til ikke bare er to tusind og seksten nej det besparelser i kommunerne i to tusind og seksten i to tusind og sytten i to tusind og atten og i to tusind og nitten

vi kommer til at stemme om når vi her om lidt skal stemme om det ændringsforslag vi har taget initiativ til

som jo netop siger at hvis man vil lave en omprioritering

kan man gøre det på den statslige ramme så kan finansministeren fordele de penge

kan når man laver politiske aftaler men det man ikke kan er at sige at man på forhånd tager pengene fra kommunerne

landets kommunalpolitikere og der er trods alt også en del af de folketingsmedlemmer der sidder her i salen fra dansk folkeparti som også er medlemmer af et byråd som nu skal ud og finde besparelser ikke bare næste år men også for de kommende år

i overslagsårene uden nogen som helst vished for at pengene kommer retur til det man gerne vil prioritere fra dansk folkepartis side de ældre måske også børnene og folkeskolen det kan man jo så være i tvivl om men jeg kan sige at fra sfs side

vi i hvert fald meget skuffet over at man ikke vælger at have fokus på at vi får styrket velfærden

at man kommer til at spare ganske markant på velfærden ude i kommunerne uden nogen som helst vished for at pengene kommer retur jeg synes at det er betegnende at kalde det hykleri som også andre har gjort det her tidligere

jeg har endnu til gode at høre selv om herre rené christensen dansk folkepartis ordfører havde sin

et argument for hvorfor man ikke vælger at støtte det der

bred opbakning til fra den anden side af salen netop at sige

et omprioriteringsbidrag må man lægge det på den statslige side og så må man efterfølgende forhandle den derfra men at man fra dansk folkepartis side i dag kommer til endeligt at sige

for kommunerne for de kommende fire år

er meget meget tankevækkende og jeg håber også at der er nogle af de medlemmer der sidder i salen som

ved at omprioritere fra centralt hold og så skal vi nok sørge for at fordele pengene

vil bruge pengene på er det nye afgiftslettelser på luksusbiler det virker

borgerlige blok men man kan være enig om at man tager pengene fra velfærden uden at kunne give et klart svar på hvad man rent faktisk vil bruge pengene til så fra sfs side

set ikke at der er behov for yderligere centralisering vi mener

set at vi har behov for tillid til vores

regeringen lægger op til og jeg forstår ikke at det dybest set

afstemningen er sluttet for stemte tre og halvtreds imod stemte fem og halvtreds

forkastet

tre stillet af samme mindretal som

tre og halvtreds imod stemte seks og halvtreds

nummer to fire stillet af samme mindretal som forkastet de er forkastet

nogen gør indsigelse betragter

det er vedtaget jeg skal

tak for det jeg foreslår at lovforslagene nummer l to og l tre går direkte til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

teknologitunge biler som elbilerne jo er ramt af at vi har et afgiftssystem i danmark der beskatter efter værdi og dermed

derfor har de altså hidtil været fritaget for at man kunne

grobund for at få gang i et elbilsmarked i danmark i en årrække er forlængelse af fritagelsen så sket som kortvarige en årige forlængelser af fritagelsen for registreringsafgift og det giver ikke

bilkøberne forhandlerne eller

en af de positive ting ved aftalen og lovforslaget her er netop at det giver en klarhed og en langsigtet ramme for markedet for elbiler et andet spørgsmål må for økonomisk ansvarlige partier handle om økonomien

i det her tilfælde altså hvor fritagelsen ikke kostede staten ret meget i starten

i takt med at der er kommet mange nye modeller på markedet

blevet en omkostning for vores fællesskab som ansvarlige partier må tage højde for en fuld fritagelse ville næste år koste seks hundrede og halvtreds million kroner det er penge der jo ikke lige er afsat noget sted venstre og dansk folkeparti var klar til

afgiftsmuren ramme hvilket ville standse markedet for elbiler helt det ville vi nu ikke så for socialdemokratiet var opgaven at vi skulle skabe en langsigtet løsning for elbilernes afgiftsvilkår håndtere det provenumæssige problem og samtidig sikre at der fortsat sker en udbredelse af elbiler og ladeinfrastruktur i danmark som led i den grønne omstilling som vi støtter som parti

hensyn der bliver klarhed over fem år indfases elbilerne i registreringsafgiftssystemet og i det system vil elbilerne altså fortsat få et kraftigt nedslag i afgiften som følge af deres brændstofeffektivitet brintbiler er fortsat helt undtaget i

endnu før den teknologi er moden for os var det også vigtigt at de mindste elbiler som flere kommuner køber flåder af og udstyrer forskellige medarbejdere med eller små elbiler der kan være familiens lille bil nummer to holder nogenlunde samme pris som i dag og det er

også lykkedes for de mindste modeller holder holder prisen

altså fortsat være tilgængelige selvfølgelig er det til gengæld sådan at

de har uden tvivl været med til at skabe udvikling på elbilmarkedet og der produceres må man sige nogle fantastiske køretøjer men det er samtidig en dyr forretning for samfundet i længden som jeg er oplyst

relief de virksomheder der opstiller ladestandere og altså er med til at udrulle infrastrukturen for

er fritaget en år mere for elafgift på opladning ved de her ladestandere

vil udvikle sig de kommende år vi vil gerne fortsætte med at

gode vilkår for at få udrullet den infrastruktur og er derfor

optaget af at vi når vi skal skal se på den videre evaluering af loven her også overvejer om man skal fortsætte fritagelsen af elafgift på opladning det er vi umiddelbart indstillet på hvis der vel at mærke er

det er så et helt andet spørgsmål som må berøres nemlig spørgsmålet

der jo altså fortsat er nogle omkostninger når man

der var det væsentligt for os at prisen ikke skulle betales ved at almindelige familiebiler

aftalt at partierne mødes igen i august og vurderer udviklingen og altså også kan revidere aftalen hvis udviklingen afviger nævneværdigt fra det forudsatte og det er jo bla

der vil blive solgt treogtyvetusind elbiler de næste fem år trods det at afgiftsfritagelsen ophører i samme periode forbedres batteriteknologien betragteligt vi synes vi her har taget fat på et hjørne af bilbeskatningen

et generelt ønske om at ændre bilbeskatningen i danmark

mere højde for miljøbelastning klimabelastning og ikke alene

værdi det holder nye teknologier ude af markedet men i stedet for en ensidig nedsættelse af registreringsafgiften på de dyreste biler som vi skal diskutere senere i dag vil vi altså gerne

en større diskussion om en mere fornuftig

også bare nødt til at være en en økonomisk fornuft i det og en mening med galskaben og jeg har ikke set herre henning hyllested have en meget stor finansiering han hellere vil bruge på fritagelse af elbiler frem for velfærdsordninger eller andre miljøtiltag

men er man med i aftalen med til at tage ansvar for det her

hvis det viser sig at elbilsalget falder markant

ikke får den udvikling med et fortsat salg af elbiler som det er forudsat skatteministeriets forventninger er de her yderligere treogtyvetusind over de næste fem år og det må vi lægge til grund

den her omlægning med henblik på en grøn omlægning af

ikke rigtig se at der er nogen sammenhæng der er vel egentlig penge at finansiere den her grønne omlægning

at gå at lave en ensidig nedsættelse af registreringsafgiften på de dyreste biler

jo gør med finansloven og som vi skal diskutere senere men der er i aftalen her finansiering til indfasning det første år og en forpligtelse til at finde den fortsat og de elementer der er nævnt der

faktisk også nogle der vil være rigtig gode for for miljøet

man fjerner sådan en fuldstændig fritagelse

bare man skal være opmærksom på at den måde

bilernes brændstofseffektivitet det gør man jo

også fortsat men de vil blive dyrere end i dag det er helt klart de allermindste modeller vil have samme pris og det var en af de ting der var væsentlige for os

kommer ind i det almindelige afgiftssystem

må jeg igen bare bemærke at jeg godt

sfs omsorg for elbiler man er også bare nødt til at have omsorg for det hele så hænge sammen og jeg har ikke set at sf har finansiering til de mange ting man går

her sag har også vist at der også er et fradrag for at have bremser som lever op til loven

lidt spøjst at man giver folk et fradrag i registreringsafgiften hvis de har de bremser som lovgivningen sådan set sikrer at de skal have

synes at den her sag virkelig har afdækket at man burde have gået langt videre jeg vil godt høre om der ikke er mulighed i den videre proces

nogle justeringer ind jeg ser for eksempel muligheden for at man kunne koble afgifterne sammen med at elbiler skulle indgå i et mere intelligent system hvor man lader op på de rette tidspunkter og dermed åbner op for at man favoriserer opladning af elbiler på de rette tidspunkter i

vi har været med på det her med bilradioen der på et tidspunkt har været

et sikkerhedsudstyr for at kunne få kontakt til bilisterne når der skete ulykker at kunne komme igennem med trafikmeldinger er jo væsentligt

udmærket at at man kunne anvende det som finansieringskilde så man fjernede dele af det her fradrag

pålægge varebiler fra før to tusind og ni den afgift for ikke at have et partikelfilter som andre dieselbiler i dag er pålagt men hvor man af en meget mærkelig grund ikke har pålagt det de her varebiler fra før to tusind

bare bemærke at hvis man har nogle ønsker til hvordan det her

være med til at forhandle det og det har enhedslisten ikke været

seriøst her man var interesseret i en fuld afgiftsfritagelse fortsat og det er jo et legitimt synspunkt det skal man så også bare kunne finansiere og så er det lidt en gratis omgang bagefter at komme og sige at man gerne taget medansvar når man ikke rigtig forsøgte venstre og dansk

afgiftsmuren ramme fuldstændig det synes vi ikke man skulle

man vil skabe ro og mere langsigtede rammevilkår for for

også er brug for efter rigtig mange år hvor man har lavet kortvarige

hvor det har været svært for branchen

set også det der er baggrunden for at vi i dansk

elbilerne ramme en afgiftsmur på hundrede og firs procent fra den ene dag til den anden hvilket vi

slå markedet ihjel fordi det er en

at lave en mere lempelig indfasning og også lave nogle vilkår som var mere langsigtede så man havde noget

i branchen rent konkret kan

i det eksisterende system hvor der i dag er en omregningsmodel

almindelige benzinbiler får et fradrag på fire tusind kroner for hver kilometer

det gør jo så også at elbilerne som jo er meget økonomiske i deres brændstofforbrug

ganske positivt indfasningen

slår igennem frem mod to tusind og tyve og der er

på ottehundredetusind kroner

også lige bemærke at der trods alt er kommet et bundfradrag på titusind kroner hvilket jo er positivt fordi man så på den måde sørger for at de billigste af elbilerne fortsat

rulle ud ud blandt borgere og kommuner og hvem der ellers har interesse i

at brintbilerne fortsætter med at

der den her midlertidige godtgørelsesordning for el til opladning af elbiler som jo

sætte os sammen engang næste år for at finde ud af hvad der

opstå nogle uenigheder

reglerne og har fortolket reglerne tidligere derfor har vi

givet hinanden håndslag på at de indtil videre

der er op og ned i den fortolkning man har eller også at man politisk kan vælge at sige at man gerne vil gøre noget andet

års tid finansieringen

og fra at radiofradraget nedsættes fra tusind kroner til seks hundrede kroner i to tusind og seksten men der

udfordring med finansieringen

set hastede ret meget med at lave en aftale om

komme den her afgiftsmur fra årsskiftet

rigtigt at der i forhandlingsforløbet fra blandt andet enhedslistens og også en række andre

når man nu gerne ville fortsætte den grønne omstilling det er

det fradrag man får per kilometer

ordinære system på en eller anden vis

bare prioriteret at det altså ikke er penge vi synes man skal bruge på elbiler men omvendt vil jeg sige

at man bør kigge på en generel omlægning som bliver mere teknisk baseret

ikke så godt til med statsfinanserne som vi havde forventet og som den tidligere regering havde sagt samtidig stod vi i en situation hvor afgiftsfritagelsen for elbiler udløb til nytår

umiddelbart ville betyde en afgiftsstigning fra nul

voldsom stigning for markedet og svær

så vi stod med den opgave

på relativt kort tid at skulle finde en løsning på hvordan vi

indfaset elbilerne i den almindelige registreringsafgift for vi ønskede at finde en langsigtet løsning så vi fik

stabilitet på markedet og der var noget forudsigelighed på markedet

fuld registreringsafgift på den del af elbilen der koster over

tyve procent af registreringsafgiften det bliver så sat op så

fortsat med en fuld afgiftsfritagelse næste år

have kostet seks hundrede og halvtreds million kroner i skatteindtægter og de penge skulle

have været rimeligt at alle andre bilejere skulle finansiere så stor en afgiftslettelse for de få bilejere derfor er det en fin aftale som vi nu udmønter med det her lovforslag den er økonomisk ansvarlig samtidig med at den sikrer at der bliver taget hensyn til at elbilmarkedet endnu ikke er fuldt udviklet og det er derfor

fortsat skattemæssigt attraktivt at købe elbiler de næste år elbilmarkedet er

så på den baggrund forventes det at salget af elbiler fortsat vil stige

endelig vil jeg slutte af med at sige at

vil jeg gerne takke de andre aftaleparter som også har vist ansvarlighed i den her situation

omlægning af afgiftssystemet

er nødt til at flytte rundt inden for systemet og det vil da sige at hvis man vil have en grøn omstilling hvis man på en måde vil fremme de teknologier som er mere rene

man jo nødt til at tage det fra andre bilister og jeg skal da lige hilse

har et langt katalog af ting man kan gøre jeg har allerede nævnt brændstofeffektiviteten og der er sådan noget som selealarmer

airbags og så videre og så videre noget som er standard ja noget af lovbefalet

være rimeligt at se på det og det mener jeg altså også

det jo

en periode man får til at

mødes vi jo for at følge udviklingen på det her område

lige til det sidste vi havde et håb om at vi selvfølgelig kunne påvirke resultatet så det blev så lempeligt

af fritagelsen for registreringsafgift ikke satte markedet

samtidig var det vigtigt at der blev en afklaring på spørgsmålet da branchen i al for lang tid har levet med usikkerheden om hvad der skulle ske når afgiftsfritagelsen ophørte ved årsskiftet to tusind

vi forlod som bekendt forhandlingerne til sidst da den aftale som lå på bordet ikke levede op til vores vigtigste krav nemlig at salget af elbiler mere eller mindre ikke måtte gå i stå især salget af de mindste og billigste elbiler og selv om der i overgangsordninger indrømmet også er forsøgt taget højde for dette med bundfradraget på titusind kroner i

gjorde jo det

vi i forhandlingerne faktisk påpegede en række finansieringsforslag det gjorde vi

men det ville dem som i sidste ende lavede aftalen jo altså ikke

enhedslisten tror vi altså at denne indfasning af registreringsafgift for elbiler vil få alvorlige

vi forlod forhandlingerne og også ender med at stemme imod det her lovforslag vi havde

at afgiftsfritagelsen var fortsat nogle år endnu

jo haft stor succes med på andre områder tag for eksempel

den grønne grønne omstilling jo ikke regeringens stærke side tværtimod har vi fået den grønne realisme nu

og den dækker over en række forringelser og tilbagerulninger på miljøområdet inden for en lang række områder se bare til sænkningen af registreringsafgiften som højrefløjens finanslov indeholder den fører selvfølgelig til flere biler og mere bilkørsel og til udledning af mere

henholdsvis forhøjelse af befordringsfradraget for passage af storebælt for pendlere det er naturligvis den helt forkerte vej at gå og man kan jo undre sig over timingen

denne ringe aftale om elbiler her og den grønne realisme i det hele taget bliver så udmøntningen af

må vi nok sige floskelfyldte og pinlige skåltale som statsministeren holdt for regeringslederne i paris man kan få på fornemmelsen at regeringen har indledt et korstog mod elbiler i hvert fald har transportministeren i sidste øjeblik inden bekendtgørelsen om den nye vejlov blev sendt ud skyndt sig at ændre i kommunernes muligheder for at give gratis parkering til elbiler første udspil fratog helt kommunerne muligheden men efter høring af bekendtgørelsen blev der indføjet en mulighed for at indføre

ikke mindst københavns kommune som vel også har det største behov på det her område var klar til at benytte de nye de nye muligheder i den nye vejlov men ak regeringen vil bare ikke den grønne omstilling regeringen ved jo også at netop transporten er

det store smertensbarn når vi snakker

det handler om bedre og billigere kollektiv trafik men det handler jo også om at fremme de fossilfrie

i bilerne hvis vi skal nå frem til et

fossilfrit samfund i hvert fald når det handler om

i to tusind og halvtreds hvilket jeg har forstået fortsat er ambitionen

går i den stik modsatte retning så enhedslisten er som det fremgår imod dette lovforslag men vi glæder os selvfølgelig over at den i øvrigt utilstrækkelige finansiering blandt andet findes ved nedsættelse af fradraget for bilradio det er jo et forslag som enhedslisten har kæmpet for i mange år sammen med mange andre gode forslag til nedbringelse af fradragene i registreringsafgiften for bilerne bilradioer

er et levn fra dengang lars e christiansen rapporterede om kødannelser i klovtoftekrydset fredag efter fredag og nu ser det så ud til

det er dog trods alt lidt glædeligt

det var utrolig glædeligt for de mange danskere der har brug for en bil hver dag når de skal på arbejde hente børn eller til sport vi har således intet imod lavere afgifter ikke for biler ikke for elbiler og ikke for andre biler i det hele taget vi mener blot at afgiftssænkelser bør gælde generelt det er sådan at jo mere af liberal alliances politik der bliver gennemført des billigere bliver elbilerne nøjagtig som alle andre biler vi ønsker at danskerne

i vores nabolande skal kunne købe biler der er nyere og bruger moderne teknologi det vil være muligt med en generel fjernelse af registreringsafgiften men den model der her lå på bordet hvor de almindelige bilejere skulle betale for at elbilerne fik lov til at beholde lidt af deres afgiftsfritagelse i en periode kunne vi naturligvis ikke gå med til

en dårlig aftale der både gjorde det meget dyrere at købe en elbil og dyrere at købe en almindelig bil og derfor er liberal alliance ikke med i aftalen med aftalen fjerner man blandt andet fradraget for bilradio

jo godt diskutere som det også er blevet sagt her fra talerstolen om det er en

i stedet for sådan et specifikt fradrag kunne man bare gøre afgiften en lille smule lavere men ved blot at fjerne fradraget pålægger man almindelige bilejere at betale for elbilerne og det kan vi naturligvis ikke være med til i et land

arbejde for en generel sænkelse af registreringsafgiften og det er præcis hvad vi gør

men når vi taler om en så radikal omstilling som vi taler om når vi går fra benzin og diesel til eldrevne biler

i regeringen altså når vi når vi taler om at der skal være synergi og at der skal skabes

incitamenter for at gøre noget så skal der oftest være en

hvordan man kan sige nej til at støtte en

tilføre det her marked massiv støtte i en årrække det er muligt at

den økonomiske bundlinje her til at starte med men det er der godt nok sjældent noget der er når vi taler om investeringer i innovation og i fremtiden

i en tid hvor vi for første gang i hvert fald i min politiske karrieres

område hvor vi tidligere har fået gode anmærkninger

et forslag her hvor der er stor og bred enighed om at det er det rigtige for danmark og der

jeg bare hvad er det vi vil investere i hvor er det vi ser vores blue oceans

verden hvor hvor er det vi kan placere vores kugler i i kassen jeg tænker at den bæredygtige omstilling er et af stederne

synes jeg vi skal tænke længere end at sige at det skal være lige konkurrence

bilejerne der kører på den gamle måde inklusive mig selv jeg er heller ikke klar til elbiler endnu

det er for bøvlet jeg ville ønske at jeg var klar og gik ud og

alle mulige andre forpligtelser og grunde til at man ikke går ud og gør det som privatperson vi bliver nødt til at motivere til at man træffer de rigtige beslutninger og det er mere end en fem årig periode hvor man så forventer at erhvervslivet og de private kommer til at sikre os en grøn og bæredygtig omstilling det

elbiler i en år måske endda to simpelt hen indtil elbilerne havde fundet fodfæste på markedet men vi følte altså også at der var brug for at der

som blev tilbage i aftalekredsen og der var tre grunde

den første var at vi faktisk fik en række konkrete forbedringer af den nuværende ordning ikke mindst et bundfradrag for de mindste biler som gør at der

rigtig mange elbiler som går fri af at man nu begynder at indfase afgifterne det var vigtigt

det er en stemmeaftale og det betyder at hvis vi kan skaffe os et flertal herinde

står det os frit for at gøre det og det håber vi selvfølgelig

garantere det men det er alligevel et vigtigt frihedsbrev at have men måske

skrevet ind i aftalen at hvis forudsætningerne ikke holder herunder vigtigst af alt at der ikke bliver solgt de elbiler som vi forventer på baggrund af det her så vil aftalepartierne tage

det giver jo altså også mulighed for allerede i august hvor vi har aftalt at lave en status første gang at gå ind og se på om det her virker efter hensigten så er der selvfølgelig også det

det er en detaljerig lovgivning vil

opdager man jo forskellige ting som kan gøres bedre og der er det altså alt andet lige bedre at sidde inden for døren end uden for døren

derfor er vi gået med som det ansvarlige parti vi nu engang er for at sikre at der er en gennemsigtighed og der er en

det her rent faktisk er en aftale der kan bruges for elbilerne et eksempel på det er den afgiftsfritagelse

vi nu har fået foreløbig for en år for de ladestandere der er i det offentlige rum der var det socialdemokraterne og os der fik det løftet op igen og jeg håber vi kan overtale de andre aftalepartier til at det skal fortsætte når vi mødes i august måned vi synes det er helt afgørende at de investorer der har investeret i offentlige ladestandere også kan regne med at de kan trække deres

når det er en vigtig del af produktionen om jeg så

to uger i høringsfasen fået en række henvendelser fra

over dele af det her lovforslag derfor er vi nok ikke færdige med at stille spørgsmål til ministeren og finde ud af hvad

jeg håber ministeren måske allerede kan kommentere

alliance jo givet udtryk for en bekymring for om det

vi har aftalt faktisk kan godkendes i eu og det er selvfølgelig vigtigt

træde i kraft per første januar det har jeg forstået at skatteministeriet har en klar formodning om kan lade sig gøre og det håber jeg at ministeren kan bekræfte i dag så har jeg fået brev fra en borger det er der sikkert flere af os der har som har betalt

adskillige tusinde kroner i gebyr for at bestille en tesla men ikke har lavet en bindende kontrakt på det

er det måske et lige så bindende tilsagn som en underskrift hvis man kan påvise at man

det håber jeg også vi kan blive enige om det kan ikke være et meget stort antal

endelig har jeg så fået brev fra

arbejder for brændselscellebiler og de gør opmærksom på at vi har en lille uklarhed omkring brændselscellebiler der også har plugin og batteri til elopladning og

loft på fem hundrede brændselscellebiler som vi har besluttet helt at afgiftsfritage det kan vi jo diskutere under udvalgsbehandlingen blot for at rejse nogle af de spørgsmål som bliver relevante at diskutere og de er med et hundrede procents garanti ikke de sidste og derfor ser jeg også frem til at vi kan have den fortsatte dialog

sige anker og spørgsmål vi har haft indtil nu

af skatteministeren det håber jeg også de vil blive

hundrede og firs procent per første januar men det får jo stadig væk store konsekvenser altså en mellemklassebil bliver omkring syvoghalvfjerdstusind kroner

elbilerne fremtiden

solgt ret mange elbiler i dag

mener ordføreren at det her var det bedste der kunne nås i stedet for vi var nogle partier måske endda med de konservative som jo

en grøn profil der gik ind og pressede regeringen og sagde at det simpelt

samtidig med at vi fik en garanti for at vi kunne fortsætte

skabe gunstige vilkår for elbiler så det samarbejder jeg meget gerne med sf om den her aftale står ikke i vejen for at vi kan forsøge at danne det flertal i folketinget og det var en af de vigtige grunde til at vi kunne gå med men jeg synes

har bevist at det er en god ting at der er et grønt parti med i den aftale for vi har faktisk allerede justeret den efter vi lavede den

er blevet givet på de allerdyreste benzinbiler men er

at være med blandt aftalepartierne og så forsøge at hive dem i den rigtige retning samtidig med at vi gerne

kritisk masse nok

jeg kan forstå man opererer med jo bliver lodret modsagt af branchen af elbilalliancen af elbilbranchen i det hele taget

for transportbranchen eller er den bare

i metoden som enhedslisten

fremmer den her aftale

at få et nej det er jeg rigtig ked af

men det gør også en forskel her og jeg

er overbevist om at det at vi er med i den her aftale gør den bedre også selv

på de udfordringer vi står over for og præsenterer

opfordrer til at investere i teknologi

og får den tvivlsomme ære

blive udpeget som et land der

syvmileskridt går tilbage i forhold til den grønne omstilling

der må man sige at alle løsninger

skal i spil for at få reduceret vores

alternativet siger niels buus kristensen der er institutdirektør ved

regeringens eget klimaråd selv om de ikke lytter til dem og den tidligere regerings klimakommission og trængselskommission siger

for dem skal vi nemlig bruge på at gøre de allerdyreste luksusbiler benzinbiler billigere næsten krone til krone

på elbilerne og de bliver fuldt udfaset frem til

og tyve de forskellige

bremse for de her tal kommer ikke til

simpelt hen er skrivebordsarbejde at

noget de på nogen måde kan nikke genkendende til så synes jeg man skal lytte til branchen

nøglen til den grønne omstilling vores transportsystem er en stor

at løse det på

luksusbenzinbiler så pengene kan åbenbart sagtens

findes ordfører at vi ikke rigtig havde nogen finansieringsforslag jo vi har

en liter benzin

politisk

for registreringsafgift i danmark er at der er

høj afgift på alle andre biler og den ønsker

så kolossal god forretning at købe en elbiler

gør at statskassen går glip af så mange penge ved en afgiftsfritagelse for elbiler i danmark det det er årsagen til det så hvis man gerne vil afgiftsfritage elbiler bliver man nødt til også at have registreringsafgiften ned

ellers går der for meget skattespekulation i den i danmark vi har ikke noget imod det

i takt med den teknologiske udvikling

så forsvinder registreringsafgiften helt i danmark

er subsidierede i danmark de er overbeskattet i danmark

at årsagen til at det danske samfund ikke kan holde til at fritage elbiler for registreringsafgift

at der er så stor en afgift på alle andre biler

at almindelige folk med relativt små indkomster skulle have væsentlig

almindelig bil

er vi ikke med på der kan komme andre tidspunkter hvor man kan få et bedre bilbeskatningssystem men

at afgiftsfritagelsen burde ophøre

hvor mange år mere synes sf at vi

at man ikke blev økonomisk præmieret

på literen end en gennemsnitsbil det er rimeligt

godt stykke vej endnu før man skulle fjerne afgiftsfritagelsen igen må jeg bare pointere vi subsidierer

børn og børnebørn der kommer til at betale for oprydningen

fordi vi ikke får omdannet vores transportsystem

hvor meget der skal til hvor mange år det vil vare og hvordan man så i øvrigt skal skal betale for det

så bare på at få boret ud hvor mange år mere synes sf der skal være fuld

stort set det samme beløb

fritage elbiler så siger vi bare

småpenge i det store regnskab og derfor

for det andet har man på det tidspunkt gjort helt almindelige biler dyrere for forbrugerne det blev der så heldigvis rettet op på i forbindelse med finanslovsaftalen det skal vi drøfte lige om lidt hvor registreringsafgiften blev sat ned fra

billigere men aftalen her betyder tværtimod at

fjerner radiofradraget men den allervæsentligste

folkeparti er imod forslaget her er at man risikerer at smadre hele elbilmarkedet lokomotivet for elbilmarkedet har været og er frem til årsskiftet årsskiftet

den her lov er en slags lex tesla altså man har

i forhold til den overgangsordning som der er blevet etableret

de fleste sådan normalt mainstreampartier er enige om

til fordel for det danske samfund at vi har nogle elbiler af hensyn til vort miljø

tænker man er altså teslaen det er teslaen som har gjort det legitimt at køre elbil

det er teslaen der har gjort at det for almindelige mennesker

at køre elbil fordi man har en tesla som forbillede der har man så valgt her i forligskredsen sandsynligvis af misundelsesårsager

uopnåelig for de fleste danskere og der tror jeg at konsekvensen så vil være at den gulerod og den barre der er vil betyde at elbilmarkedet risikerer at gå i stå fordi man ikke har den gulerod

teslaen ikke skulle rammes så hårdt ikke af hensyn til teslaen

i mit parti hverken har interesser i eller

venstre som blev indgået den niende oktober i år om fremtidens afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler herunder

lempelig og afbalanceret indfasning af el og brændselscellebiler i registreringsafgiften

med lovforslaget skulle der også gerne skabes ro om

været som følge af at den tidligere regering meldte ud at der skulle være en fortsat afgiftsfritagelse ud over femten men jo ikke anviste finansiering til det derfor var

tror at årsagen til at den tidligere regering ikke løste det er at det koster nogle penge hvis man skal

finde de rigtig mange penge i

og det er også lidt svært at finde et så stort millionbeløb på finansloven i en tid hvor

også ønsker at prioritere andre ting derfor tror jeg det var en uløst opgave som vi overtog fra den tidligere regering

de to tidligere regeringspartier det radikale venstre og socialdemokraterne fundet en løsning som jeg til fulde kan stå på mål

inde på det at en forudsætning for at indfasningsordningerne kan træde i kraft er at der foreligger en statsstøttegodkendelse fra

kommissionen der er skatteministeriet i en tæt og aktiv dialog med kommissionen om det og håber på

en afklaring inden udgangen af året og

ikke er en afklaring rammes elbilerne jo af

vi gør alt hvad vi kan for at få et forhåbentlig klart svar fra europa kommissionen men det er lovforslaget her og ikrafttrædelse af de i lovforslaget nævnte nye afgiftsbetingelser altså betinget af og hvis der ikke sker noget jamen så rammer man som sagt den fulde registreringsafgift

de indkomne og ganske fyldestgørende høringssvar som skatteministeriet har modtaget til trods for at lovforslaget sendt i høring med en forkortet frist jeg skal beklage at man

det vedtaget inden jul så det forhåbentlig

af den fulde registreringsafgift og så

til rådighed for at svare på spørgsmål herre martin lidegaard havde et par stykker som jeg ikke

så kigger vi selvfølgelig konstruktivt på det jeg vil

det forløb vi har haft hvor mange partier har været inde

i i forhandlingsforløbet nogle endte med at være tilbage det synes jeg

løbende som også debatten her i dag har illustreret tage fat på de

der også lagt nogle forudsætninger ned i aftalen og hvis der er væsentlige forandringer

det synes jeg måske debatten her i dag har manglet lidt

statens finanser jeg kunne da ønske mig en fuldstændig afgiftsfritagelse for alle biler

jo forholde mig til det faktum at der kommer ret mange indtægter ind som af registreringsafgiften det er et meget meget stort milliardbeløb

skal man finde de penge et sted i statens budget hvis man vil afgiftsfritage elbilerne

man finde et milliardbeløb på statens finanser og jeg tror

den stund at at

er udtryk for at det ikke er så let som

en fornuftig indfasning af elbilerne i den almindelige registreringsafgift og jeg tror ikke på

ihjel men det vil selvfølgelig bremse det op i forhold til en situation

en eventuel forlængelse

altså stadig væk for at godt nok kommer der nogle afgifter på bilerne men selve det at kunne komme ind og få dem

en fortsat udbredning af infrastrukturen så jeg

i forhold til om man kan forlænge den her lukrative ordning for

lagt til grund at man havde den her afgiftsfritagelse i en årrække og den fjernes jo med aftalen vi har så på et ønske fra de to pågældende partier det radikale venstre og socialdemokratiet i fællesskab

også se positivt på at vi kan se på det i i de efterfølgende år når vi nu skal finansiere aftalen her

videre i i august måned men det kommer jo an på om vi kan nå til enighed og det håber

det har været meget om at gøre for regeringen og også nogle af de partier man har lavet aftalen med at

det hele går ud på når det kommer til stykket hvis man vil en grøn omlægning inden for transportsektoren eller en grøn omlægning inden for personbiltransporten

vel egentlig nødt til at tage fra de teknologier der sviner og som udleder

med det generalieblad man allerede har udviklet

en grøn omstilling man går efter eller er det bare et spørgsmål om

vil vise sig at være en ret dyr måde at gøre det på der er mange andre måder hvorpå

hvis man kigger på hvor elbiler er produceret henne og hvad det koster at producere dem så får man jo et lidt andet

at få en mere miljørigtig bilpark og det kan man

der må man bare sige at det eneste alternativ

personbil og en billig personbil

over for hinanden og der tror jeg at vi vægter lidt anderledes i regeringen med vores grønne realisme end enhedslisten gør

er fair at den parallelitet også afspejler sig

at køre grønt er en investering i fremtiden

en investering i nogle synergier der er i danmark det kan være

og når vi giver gode forhold til dem der vælger at

en luksusbil men måske ikke nødvendigvis går og mangler noget er det

måske mere et frynsegode

er en dualitet i at det ene er en investering i noget der er en del af noget mere

men ikke en investering

privat i en bil der kører langt på literen det er

vigtige for mig har været at jeg har fået en bil

lav registreringsafgift det er ikke sikkert at alle har det sådan

ikke helt præmissen men jeg er jo enig i

sænke registreringsafgiften generelt i stedet for at afgiftsfritage elbilerne i seksten så er det udtryk for prioritering man vil hellere generelt sænke registreringsafgiften

lave afgiftsfritagelse for elbilerne i seksten altså det er udtryk for

kommet et skridt i den rigtige retning med

fantastiske fremskridt der her er opnået jeg vil godt spørge ministeren om

gået et par skridt længere det er blevet nævnt at

har vi stadig væk et fradrag i registreringsafgiften hvis man har de lovpligtige bremser jeg synes det virker lidt

hvis man overholder lovens krav og har de bremser som loven sådan set kræver kunne ministeren ikke forestille

var gået lidt videre og havde saneret noget mere i de her registreringsafgiftsregler som virker så forældede i

er der ikke grundlag for for radiofradraget længere og det samme gør sig gældende med nogle af de ting

af ønsket om at få indfaset elbilerne i det almindelige registreringsafgiftssystem få samlet den regning op og

en større reform så var nogle af de ting som som bliver nævnt muligvis kommet i spil men det har ikke været opgaven

har noget imod elbiler men vi vil gerne fremme privatbilismen i i al almindelighed almindelighed men de forslag

lovforslaget

reducere udgiften til pendlerkort fra fire tusind til tre tusind kroner lovforslaget her

derfor er det jo et ganske lille lovforslag men selvfølgelig betydeligt for de

valgt at forlænge tilbagebetalingstiden på storebælt så de samme mennesker kommer altså til at betale i en længere årrække end de ellers ville

gør at det koster flere penge og dermed er

hele landet det er en rigtig god model vi har der fordi det er

bedre mobilitet betyder jo også at vi får en bedre udnyttelse af arbejdskraftreserverne her i landet man må også bare sige at der er nogle specielle steder hvor der kan

konkret at man vil forhøje fradraget for de arbejdstagere der passerer storebælt konkret vil man forhøje fradraget fra halvfems kroner til en hundrede og ti kroner det synes

og så

som valgt og bosiddende i region sjælland kan jeg mærke den barriere omkostningerne ved storebæltsbroen er

arbejdskraftens bevægelighed derfor er det vigtigt at der bliver leveret

vores løfte om at hæve pendlerfradraget på storebælt hensigten er at det for flere

betale sig at søge et arbejde på tværs af storebælt

med dette lovforslag leverer venstre med andre ord

et af vores valgløfter

at bemærke i en tid hvor man tydeligt kan mærke

i venstre går vi op i at man kan regne med hvad vi siger og derfor prioriterer vi at opfylde vores valgløfter

storebælt forslaget er en del af finansloven for to tusind og seksten og indskriver sig i rækken af tiltag der blandt andet tæller en historisk udflytning af tre tusind ni hundrede statslige arbejdspladser til gavn for hele landet

udspil til en vækstpakke der blandt meget andet foreslår et opgør med rigide regler i planloven og sikrer bedre bredbåndsdækning alt sammen med balancen for øje på den baggrund kan jeg

flest muligt kan transportere sig for at få et arbejde

det er positivt at folk har mulighed for at få en bil og

man når man kører i bil hver dag over broen en rabat på en hundrede kroner om måneden

velkendt at regeringen prøver at styre mangt og meget gennem økonomiske incitamenter

alt lige fra tilgængelige arbejdspladser for ledige til om flygtninge nu skal sætte kursen mod helsinge

i de tilfælde har man jo brugt pisken og færre penge som incitament nu er turen så kommet til bilejerne og der har man så fundet guleroden frem det er jo fint at regeringen gerne vil give et incitament til at man kan søge arbejde på den anden side af storebælt

her bliver togpendlerne jo i den grad snydt de får hverken rabat på billetprisen eller øget fradrag fradrag for togpendlere over storebælt er til sammenligning med de

og ti kroner kun femten kroner dermed er fradraget ikke kun en gulerod til at søge arbejde på den anden side

efter enhedslistens opfattelse en tur over storebælt vil typisk udlede to

at regeringen fortsat deltager i klimaforhandlingerne og ikke helt har meldt sig ud

sænke klimaambitionerne

allerede har indkasseret en pris som

dagens klimaskurk nede i paris men vi håber da ikke at regeringen

den opfattelse at det går ud på at komme hjem med flest muligt af den slags priser

drejer på alle mulige håndtag og tommelskruer for at give folk incitamenter så er man vel også bevidst om

kan ikke støtte et øget fradrag for pendlere over storebælt som kun gælder bilister hvis vi skal bakke op om det her forslag skal et øget fradrag naturligvis også gælde

i liberal alliance naturligvis tager imod men og der er et men hele det system vi bygger op i danmark med tårnhøje skatter og så et netværk af fradrag er vi grundlæggende imod vi foretrækker et enklere system hvor vi simpelt hen opkræver færre skatter fordelen ved det er at borgerne selv kan bestemme hvad de skal bruge deres penge på i stedet for et system hvor staten med lodder og trisser vil regulere hvor meget vi ringer til håndværkerne kører over broen køber en elbil køber en hybridbil og så videre mindre af det mere frihed og mere vækst

siger ja til dette forslag fordi det alt andet lige trækker i den rigtige retning som regeringen så rigtigt skriver i bemærkningerne vil forslaget have en positiv effekt for erhvervslivet

være god musik i at lave en langt større lempelse af broafgiften der vil øge mobiliteten mindske omkostningerne for virksomhederne

for privatpersoner i forhold til at søge job på den anden side af broen og så ønsker

at sætte os ned med regeringen og finde ud af hvordan vi kan få lagt en plan for afvikling af broafgiften det giver ikke ret meget mening og slet ikke i disse tider at man kan drøne lige hen over grænsen mellem tyskland og danmark mens vi har en form for grænse og afgiftsbom mellem fyn og sjælland lempelse af broafgiften er godt for mobiliteten i danmark og godt for væksten

ikke at tage toget det kunne være fleksibilitet det kunne være hele fornemmelsen af at have ro og fred til at

lave sine ting eller sidde og slappe af

være fordi man så sagde at man som minimum gik ind og gav den samme fordel til dem der kører

så tænker jeg også når jeg kigger høringssvarene igennem at

en fuldstændig grøn forceret tankegang der kommer

også vil få øgede indkomster på øget benzinforbrug

det som flere ordførere har nævnt

gøre forskel på pendlere

så man ikke gør forskel på

og deres transportform så det er også noget vi vil forfølge i udvalgsbehandlingen og som vil betyde lidt for hvordan vi ender med at kigge

en del af finanslovsaftalen så vi står selvfølgelig bag

vi meget positive over for det vi er ligeglade

med tyve kr gør jo også

vil være en attraktiv forretning at benytte det fradrag så alle gode skridt i den rigtige retning

til vækst og udvikling i hele danmark og selv om

en række tiltag der giver bedre muligheder for borgere i hele danmark og sikrer bedre fremkommelighed også i

og forhøjelsen af brofradraget skal jo ses i sammenhæng med at vi også sænker prisen for bilisters pendlerkort til storebæltsforbindelsen fra tre tusind ni hundrede og tyve kroner til tre tusind kroner når man bor på landet

og udgifterne til transport kan være en barriere og broafgiften der skal betales for at passere storebæltsbroen opleves som en barriere for at søge arbejde på den

set sig selv og det bekræfter de afgivne høringssvar jo også lavere transportudgifter gør det mere attraktivt at pendle og dermed mulighed for at flere mennesker kan

så lovforslaget bidrager altså til

skabe en større balance og sammenhæng mellem landsdele i danmark

stillet i løbet af udvalgsbehandlingen og jeg kan sige til dem der måtte

for den kollektive trafik at årsagen er at der er meget store tilskud til dsb i forvejen og vi har fra regeringens side ønsket at gøre noget

for bilisterne og derfor lægger vi så op til kun at lempe på den ene måde

jeg sige til herre martin lidegaard at

at det her er et pebernøddeforslag men jeg vil mere sige

man en lidt større forskelsbehandling mellem folk der kører over storebælt i bil og folk der kører over

synes jeg er fuldt ud fair når man kigger på det samlede billede fortsat og derfor lægger regeringen kun op til at gøre det

er jo i kroner og øre ikke så mange penge men det betyder trods alt ret meget

prisen på på bilisternes pendlerkort

måneden det er der nogle mennesker

men

findes meget forurenende biler jeg siger blot at mig bekendt

ganske meget derfor tror jeg ikke at man egentlig vil kunne opgøre nogen klimaeffekt positiv eller negativ af det her forslag

vil lovforslaget redde flere hundrede arbejdspladser til ufaglærte der arbejder i distribution produktion og transport faglærte trykkere og børn og unge ansat som reklameomdelere ifølge regeringen vil lovforslaget sikre hundrede arbejdspladser varigt da reklameafgiften blev vedtaget var det for at styrke miljøindsatsen i de oprindelige beregninger fra efteråret to tusind og tolv var det forudsat at grundlaget for afgiften ville udgøre cirka ethundrede og treoghalvtredstusind ton i to tusind og tretten med afgiften blev det skønnet at mængden af husstandsomdelte reklamer ville falde til cirka ethundrede og femogfyrretusind

det har imidlertid vist sig at mængden af husstandsomdelte reklamer kun udgjorde cirka ethundrede

i to tusind og tretten faktisk er firs procent af ambitionerne om et fald i mængden af husstandsomdelte reklamer allerede realiseret uden afgiften overhovedet har fået virkning det var på denne baggrund at den socialdemokratiske og radikale regering tidligere på året foreslog at afvikle reklameafgiften som en del af vores vækstinitiativer

er vi selvfølgelig ganske godt tilfredse med

haft en konsekvens

man var så bange for at det ville bringe antallet af tryksager ned at indføre den her afgift men antallet af tryksager er egentlig faldet endnu mere det kan godt være det er noget jeg har misforstået men men det lyder som at det er positivt

ser et fald selv om

vist omfang af reklametryksager men men er det stadig væk ordførerens ønske

at vi skal se et fortsat fald

ja tak ordning i stedet for en reklamer nej tak ordning som formentlig ville have en effekt hvad siger

at

dennis

fra starten vi var sådan set også mange der allerede dengang den

der har været flere lande der har prøvet på at indføre en reklameafgift men alle sammen har været

jo skulle give mindre papiraffald og dermed bedre miljø

afgiften

mange grunde til at afskaffe den her lov og

i to tusind og tretten forventede man at der skulle være en papirmængde på

afgift kan få en ret stor adfærdsregulering men det

have en nedgang i mængden af reklamer dertil skal siges at markedskræfterne jo

nogle initiativer som har gjort at man kan løse det på andre

afgift blandt andet med det der hedder en nej tak ordning mange reklamer er

at komme via digitale medier blandt

fald også uden en afgift en tredje ting jeg vil nævne som er et minus ved afgiften er jo at den har givet mindre prisgennemskuelighed og mindre prisgennemskuelighed vil give dårligere konkurrence

konkurrence giver typisk dyrere produkter en sidste ting jeg vil

et stort issue med at den var meget konkurrenceforvridende

nævne at der var en kæmpe forskel på ugeaviser og dagblade

den tilsvarende reklametryksag som indstik i en gratisavis som blev omdelt på en togstation så var den uden afgift

nævne at det her lovforslag jo er en del af finansloven som

er en del af så ud over at vi har været modstandere af afgiften hele vejen igennem kan vi selvfølgelig også tilslutte os lovforslaget fordi det er en del af en aftale som vi er

kommercielle ytringsfrihed som i et frit samfund er mindst lige så vigtig

fra virksomhed til forbruger reklamer informerer og medvirker til at forbrugeren får den bedste vare til den billigste pris reklamer stimulerer vækst og velstand vi elsker at hade reklamer og vi hader at elske reklamer og inderst inde ved vi godt at reklamer virker

et parti der ønsker at fjerne reklamer profit og privat ejendomsret så kan jeg godt forstå at man vil indføre afgifter på reklamer men det er mig uforståeligt at socialdemokraterne og det radikale venstre gik med i enhedslistens røde korstog mod reklamer reklameafgiften er så i øvrigt også skruet urimeligt sammen politiske partier skulle for eksempel ikke betale afgift

indføre love der også rammer os selv så enhedslisten

altså fortsat afgiftsfrit proppe propaganda i postkassen hos sagesløse vælgere der ikke engang kunne sige nej tak

skulle hilse og sige vækker en hel del mere jubel i danske hjem end politiske pjecer

den røde regering altså skulle aftgiftsbelægges

ikke bare julekataloget men også noget så fredsommeligt

andre indbyggede mærkværdigheder i loven for eksempel skulle dagblade og ugeaviser ikke betale afgift men månedsaviser skulle husstandsomdelte reklamer for kulturtilbud som teatre og spillesteder skulle betale afgift men de selv samme kulturtilbud slap for afgiften hvis det var en aftenskole der stod som arrangør heldigvis

af blandt andet fagbevægelsen at få socialdemokraterne til at forstå at en afgift

dårlig idé som dæmper privatforbruget medfører højere priser i detailhandelen og koster gode danske arbejdspladser så reklameafgiften nåede heldigvis aldrig at træde i kraft den blev dog heller aldrig formelt afskaffet og provenuet som afgiften

eller mindre teoretisk ville indbringe kunne den forrige regering åbenbart ikke fremskaffe på anden vis

at skaffe den manglende finansiering

kan vi så slå det endelige søm i kisten og begrave reklameafgiften for tid og evighed vi betaler den regning som den røde regering lod ligge vi indfrier endnu et valgløfte og sender en julegave til dansk erhvervsliv

at modtage de reklamer han godt vil have og kan sige nej tak til de reklamer

så markedet har selv fundet en ganske udmærket løsning og der er jo ingen er interesseret i at sende reklamer ud til folk der ikke læser dem så kan man målrette sine reklamer og kun sende dem til dem der rent faktisk gerne vil have dem

gå ind i en debat om at at man ikke bare skal lære at reklamer kun er af det gode og at man derfor godt

en meget meget simpel måde at undgå dem på ved at få et klistermærke man

og vi har en ganske udmærket ordning jeg ser ingen grund

når enhedslisten var tilhænger af den her afgift skyldtes det hverken modstand mod

ikke tager alvorligt nemlig det enorme omfang af reklametryksager som jo er en kæmpe miljøbelastning også selv om vi

som ordføreren kommer med om vækst og forbrugeroplysning og så videre

ikke bare knytte et par kommentarer til det miljømæssige problem der er i omfanget af reklametryksager jeg kan godt forstå

forskelligt men man må jo forholde sig til den negative

mindre end mange tror det er meget meget synligt

de træer der bliver brugt til at producere papiret jo ikke regnskovstræer som nogle render rundt og tror

genplantet det er jo ikke værre at bruge et træ

trykkeprocessen på danske trykkerier som for størstedelens vedkommende er svanemærket eller blomstmærket altså miljømærket er også ret begrænset

miljøpåvirkning ved at trykke reklamer ligesom der er ved at trykke bøger men jeg synes at det er godt med bøger og jeg synes det er godt med reklamer og derfor forstår

er at sikre at vi har et frit indre marked med konkurrence på lige vilkår og der var en række problemer med reklameafgiften som gik ind og

typer af virksomheder det var en af grundene til at

i eu med reklameafgiften præcis som den var blevet lagt frem

fingeraftryk som enhedslisten fik sat

ét langt katalog af afskaffelser af socialistiske fingeraftryk eller man kunne også kalde det lighedsskabende grønne solidariske fingeraftryk

i mange år har arbejdet for at begrænse mængden af reklametryksager det vi syntes var vigtigt fordi store mængder

af de her tryksager er en betydelig miljøbelastning det gælder både

sige nej tak og nu

derfor er det rigtigt at et af de grønne fingeraftryk som vi var med til at sætte

det her med en afgift på reklametryksager

træde i kraft både på grund af en række snubletråde fra eu men men nok også fordi der rejste sig nogle problemer og fordi

den daværende regering måske også var lidt nølende i

del diskussion af det her forslag og vi har også mødt kritikken ikke mindst

og fra de fagforeninger der organiserer medarbejderne på det her område de har frygtet en udflytning af arbejdspladser fra danmark som følge af det her som i sidste ende også vil føre til et dårligere miljøregnskab altså hvis hvis den samme mængde reklametryksager blev trykt i

miljøbelastningen ville blive større

problemet er jo

ofte sker er eus regler som har stået i vejen vi har ikke måttet stille de miljøkrav som vi gerne ville miljøkrav som kunne have sikret at det faktisk var nogle af de

vi har i danmark vi har nogle af de mest miljøeffektive trykkerier i hele verden

også forsøgt at finde andre løsninger og vi har jo egentlig været åbne over for at

kunne finde nogle løsninger som nedbragte omfanget så ville vi også være indstillet på

droppe den her reklameafgift

en af de ting som der blandt andet bliver peget på i høringssvarene

hvorfor er det vi må modtage uanede mængder af

i vores fysiske postkasse hvorfor er det vi

hvorfor er det vi ikke skal sige aktivt ja tak

uden at tage andre initiativer og det kan vi ikke støtte fra enhedslistens side og derfor stemmer vi også imod men vi glæder os over tre ting der er kommet ud af den her langstrakte proces for det første

reklameafgiften indført et lidt højere grønt bundfradrag

danskere og det består heldigvis selv om

for det andet fik vi lukket et momshul som blev anvendt til at trykke danske magasiner i udlandet og dermed slippe for dansk skat det har virkelig været en fordel

jo indgået en frivillig aftale på det grafiske område mellem

prøve at forbedre miljøstandarderne på de danske trykkerier for reklametryksager så med de bemærkninger

der ellers ville finde sted stopper eller flytter et andet sted hen derfor må man opfinde nye skatter når skattegrundlaget forsvinder og så fremdeles således også med reklameafgiften at indkræve reklameafgift i en globaliseret og digitaliseret verden giver ganske enkelt ikke ret meget mening og liberal alliance støtter derfor

ordføreren for

man tænker at der er en mulighed for at mødes et sted den

at sige ja til det her der måske ville være fornuftigt i

tænke at der kommer noget bedre på miljøsiden lige pt

komme de miljøproblemer der kan være forbundet med husstandsomdelte reklamer til livs

kunne givetvis gøres andre ting og så er vi en lille smule usikre på hvordan regeringen finansierer de

måske kan skatteministeren gøre os lidt klogere på det når han

en betydning for hvordan vi forholder os til

af papir i forhold til miljøcertificering

bare enorme mængder vi får i postkassen jeg har endda

en anden diskussion jeg synes det

hvis vi kunne få en

regeringen burde diskutere

rigtig gerne vil modtage dem men det burde altså være at man skulle tilvælge det og ikke aktivt fravælge det

er det jo stadig væk en miljøbelastning der har vi et afgiftssystem der på mange måder

ting i vores samfund som påvirker vores miljø og vores omgivelser før sommerferien var vi fra sfs side indstillet på at kigge på reklameafgiften hvis den kunne indgå

vi så at sige kunne kunne få noget andet i en pakke som kunne en positiv indvirkning på

en reklameafgift er

en reklameafgift vil alt andet lige koste

miljøbelastning ved at

men hvad er realiteterne realiteterne er

både mængdemæssigt og volumenmæssigt er faldet dramatisk siden

at markedet virker ny teknologi har betydet at vi får

målgrupper så det virker jo uden at man havde behøvet at komme med sådan en fiskal afgift afgiften mødte massiv kritik fra alle aktører i

betød at man risikerede at miste

prissammenlignelighed i forhold til den information man

det jo konkurrenceforvridende

forskellige distributionsformer

det sikrer flere danske arbejdspladser det giver mere konkurrence

annullere den tidligere regerings reklameafgift inden den

ophævelse af reklameafgiften medfører at der nu skabes sikkerhed for virksomhederne

særlig den grafiske branche til gode så kan vi jo som også nogle har været inde på i

mellemtiden glæde os over at mængden af husstandsomdelte reklamer allerede er faldet markant selv om afgiften aldrig har været trådt i kraft det skyldes jo

den store udvikling der har været inden for digital markedsføring

i sit stille sind kan man som borgerlig venstreskatteminister

den her sag er endnu et eksempel på at når vi opfinder nye mærkelige skatter og afgifter

en forsyningssikkerhedsafgift og en lang række ting

konstatere at at det ikke lykkedes

finde på nye skatter og afgifter det er ikke mit ønske som skatteminister mit ønske er at afskaffe skatter og afgifter derfor også glad for at vi her i dag kan afskaffe reklameafgiften også selv om

har været trådt i kraft

frem til den videre behandling af lovforslaget og de spørgsmål som folketingets partier måtte have hvis jeg skal knytte en enkelt bemærkning til den debat der har været ud over det jeg har sagt

tusind og tolv muligheden for at indføre en ja tak til reklamer ordning og i den forbindelse var erhvervs og vækstministeriet i kontakt med europa kommissionen der var af den opfattelse at ordningen ville være i strid med eu retten da den ville begrænse udenlandske supermarkedskæder i at reklamere over for danske forbrugere

ikke den her regerings politik at indføre en ja tak til reklamer ordning

de sidste fire år det tror jeg dog ikke

jeg sikker på at at mit ministerium eller erhvervs og vækstministeriet igen vil tage en kontakt og

men jeg tror ikke

en ordning sandsynligvis være i i strid med eu retten og derfor

en del af eu er at være en del af et fællesskab på godt og ondt

med det europæiske fællesskab er jo at sikre lige konkurrence og det er ud fra en betragtning om at lige konkurrence gavner forbrugerne det gavner borgerne

til grund for den umiddelbare eu vurdering og om det vil være i strid med eu retten men der kan være nogle lighedshensyn i forhold

som kan spille ind og

at eu blander sig i i hvordan vi indretter dele af vores danske lovgivning hvis den fører til

forklare noget af det fra politisk side og påtage os det ansvar der følger med der og det gør vi gerne i venstre vi mener ikke at eu skal kunne argumentere

fri og lige konkurrence eller arbejdskraftens fri bevægelighed det skal

en familiebil vil få et nedslag i prisen hvis man køber en en

jo såmænd være et sympatisk tiltag vi har relativt høje bilafgifter i danmark må man sige

er en af de væsentlige grunde til at man i liberal alliances gruppeværelse

forslaget er en del af finansloven for to tusind og seksten hvor man jo også giver en skattelettelse til boligejerne ikke mindst i de store byer

i de kommuner hvor boligpriserne er steget mest

sænker skatten for arvinger til

regeringen dansk folkeparti liberal alliance og de konservative med finansloven også giver hinanden hånden på at stemme for en minusvækst i kommunerne i de kommende år

vi jo har diskuteret grundigt i salen i dag og det er jo sådan nogle ting man må gøre for at kunne finansiere de her på flere punkter skæve tiltag

skattepolitikken så det er en skæv finanslov der ikke får givet et tiltrængt løft af den nære velfærd ikke prioriterer at opkvalificere faglærte og ufaglærte

understøtter at der kan blive skabt nye job i hele landet og forslaget vil altså betyde at

afgiftssatsen på hundrede og firs procent sættes ned til en hundrede og halvtreds procent for den del af registreringsafgiften og værdien af bilen der ligger over det her knæk

godt firstusind kroner regeringen regner med en positiv effekt på arbejdsudbuddet på i alt syv hundrede personer det er

arbejdsudbudseffekt og måske endnu mere relevant også

balanceres på kanten af forskellige underskudsgrænser som vi

en adfærdseffekt så det går fra at det egentlig umiddelbart koster over en milliard

efter tilbageløb og adfærd kun vil være en udgift på tre hundrede og halvtreds million kroner i to tusind og seksten men det kan vi jo alt sammen få få boret ud og

den her ret positive vurdering af de dynamiske effekter

været fornuftigt at lave en reelt provenuneutral omlægning af bilafgifterne så det bliver mere attraktivt at købe mere miljørigtige klimavenlige og sikre biler og samtidig få gjort systemet mere

ønske at det kan lade sig gøre for der er jo nogle uhensigtsmæssigheder ved vores registreringsafgiftssystem som det er i dag

stedet for vælger man altså med støtte fra blandt andre dansk folkeparti

vi mener det er en mærkelig prioritering på en finanslov hvor man samtidig skærer

den nære velfærd i kommunerne i de kommende år i vores forslag til finanslov for to tusind og seksten er det præcis de ting vi prioriterer nemlig velfærden i hverdagen for danskerne omsorgen for vores børn og ældre og opkvalificeringen af faglærte og ufaglærte til gavn for dem selv og til gavn for danske virksomheder

selv om substansen jo ikke er sådan substansen er jo sådan at langt den største del af den her lettelse kommer ganske almindelige

jeg kan nævne nogle eksempler en opel astra en bliver cirka ni tusind kroner billigere en peugeot tre tusind og otte bliver cirka attentusind kroner billigere en volvo v halvfjerds som er sådan en

bliver cirka otteogtyvetusind kroner billigere så det er helt almindelige familiebiler som bliver billigere

så er mit spørgsmål nu til socialdemokraterne hvis socialdemokraterne får flertal i folketinget efter næste valg vil socialdemokraterne så hæve registreringsafgiften fra de nuværende en hundrede og halvtreds procent

at det i højere grad bliver en del af

giver en en grønnere bilpark

vi vurderer hvad bilerne

skal koste så

se om det er lykkedes inden da så herre ole birk olesens spørgsmål viser sig at være

lave den af bilbeskatningen

skræmmekampagne om at nu skal alle de her

det rigtigt at man kan nævne nogle biltyper hvor der er en lille gevinst der hvor det

ud er jo på de meget dyre biler og jeg tror også at det er det segment herre ole birk olesen har været interesseret

det

er nødt til at gøre som man gjorde tidligere i dag nemlig stemme for at der skal være minusvækst i kommunerne i de kommende år selv om det ikke var nødvendigt af nogen økonomisk grund men alene må til for at man kan finansiere en række skattelettelser

som for nogle bilers vedkommende vil betyde at de bliver lidt billigere dem der ligger i sådan

mellemklassesegment hvorimod de rigtig dyre biler jo får en kæmpe rabat man

knækket for hvornår man begynder at pålægge den høje afgift så havde mindre biler også fået gavn af det

opleve det formuetab det er at den brugte bil de har lige nu bliver det tilsvarende mindre værd så ikke mindst ældre mennesker der for sidste gang ejer en bil

ikke smyge sig uden om at den her finanslov også på det her punkt jo betyder at

lave de her lettelser og det er fra den nære velfærd man må

at høre helt specifikt om herre jesper petersen har bemærket at med lempelsen

igen mens statskassen på sigt kun mister omkring tre

uforholdsmæssigt dyre og det er jo noget af det som man ville kunne gøre noget ved hvis man

en omlægning af bilbeskatningen det er ikke så nemt

man skal kunne finansiere det

også det forhold at der ligger en ret stor formue derude i bilparken nu

få gennemført og det vil være langt bedre end at

nogle ensidige nedsættelser hvor man alene ser på procenten

sætte afgiften op igen

finansieringen af det man kan ikke bruge de samme penge på daginstitutioner og ældrepleje og sygehuse hvis man har

hvis ikke vi gør noget ved transportsektoren er ordføreren ikke enig med mig i at

bliver nødt til at gøre noget ved registreringsafgiften der trækker i den stikmodsatte retning

med registreringsafgiften kan sikre at flytte bilparken

en bilpark der baserer sig på el

vil bare godt advare imod at tro at det er nemt fordi der er så enormt mange

indbyggede problemstillinger i at lave om på bilbeskatningen efter så mange år hvor det har kørt som det har nu

som gør at det ikke er nogen nem øvelse det er også en del af svaret på et tidligere spørgsmål

store problemstillinger når man skal gøre det

lave en bedre bilbeskatning i danmark der bringer vores bilpark i en mere klimavenlig og sikker retning end vores nuværende

biler og motorcykler faktisk blandt verdens højeste

til børnefamilierne som nu med den her afgiftssænkelse får bedre råd til at købe en bedre og mere sikker bil og det synes vi

ganske sympatisk man skal have med at

biler som bliver solgt i danmark ligger omkring den her målgruppe

og man må forvente at flere af dem nu

de her mellemklassebiler som jo typisk er mere sikre

rigtig socialt skævt

det der ligger i procentregning den der køber den dyreste bil betaler den højeste afgift og det vil han så også gøre efter det her lovforslag

vedtaget skulle man følge den logik med at det altid er socialt skævt hvis man sænker en afgift

så med elbilerne som man jo fra venstrefløjen helt ville

hvor der ikke er ret meget afgift

rabat af en dyrere vare end man gør af en

meget mere socialt rigtigt når det er socialt skævt at man sænker en afgift jeg synes det er

fra venstrefløjen vil argumentere imod det her

ham der tjener flest penge selvfølgelig få mest ud af det fordi det er en procentsats eller hvad hvis man bare sænkede bundskatten

gøre ret meget ved vores markedssystem i danmark hvis det er den måde man skal argumentere på så må man også bare kigge på er af afgifter på biler i andre lande der har de altså stadig væk lavere afgifter end vi har i danmark og derfor er den

få en mere sikker bil for det er det det

de bliver nu lidt billigere og derved er der

børnefamilierne kan få en lidt bedre og sikrere bil og det synes vi sådan set er positivt nok

provenu på en generel omlægning af bilafgifterne som

ville være nemmere at lave en omlægning af bilafgifterne hvis man havde noget provenu man kunne putte ind i det arbejde og derved også gøre

må man sige der har krævet at det skulle være den her model og det er

blevet det sidste jeg vil nævne som også den foregående ordfører nævnte er at der er en anden positiv effekt ved det her lovforslag

der er en øget arbejdsudbudseffekt på syv hundrede personer som jo trods alt også er

i to tusind og tyve der kun udgør halvdelen af det

at bruge pengene på at lette registreringsafgiften på biler i stedet for at bruge pengene på de ældre hvori består rimeligheden og hvordan føles det for dansk folkeparti

på den rigtige side af eu henstillingen

sådan er det for alle partier tror

alliance eller konservative synes at alt i finansloven er supergodt men sådan er det når man kompromis det burde socialdemokraterne jo

der findes jo mange profiler på det her det synes jeg

at gennemføre der bliver henvist til en eu henstilling

at der skulle findes nogle penge det her forslag er der ikke nogen hverken fra eu eller andre steder der har tvunget nogen som helst til at

er

er

et kompromis

man tilgodeser de mindste biler men

en kæmpe gevinst vi diskuterede finansieringen før og man kan ikke snige sig uden om selv om der er en debat på tirsdag at pengene jo kommer et sted fra og det handler blandt andet om de ældre det mit spørgsmål

at mekanismen selvfølgelig er at ens brugte bil bliver mindre værd og det gør den nye man vil købe også men dem der for sidste gang ejer en bil ældre mennesker der ikke længere skal have

tab på de samme titusind tyvetusind kroner for den mindre bil der bliver nævnt som eksempel rundtomkring

forringe den lokale velfærd og altså tage direkte fra boligydelsen for ældre mennesker og samtidig påføre dem et tab når de sælger deres bil

mindre tab hvis den er lidt ældre

direkte tab for de ældre det hører bare med

logik men det der er lidt spændende i den her diskussion er jo

jeg tror det

ved ordføreren jo godt ikke holder

præcis fra boligydelsen så det

mere og derefter holder pensionisten op med

at herre dennis flydtkjær skal stå for skud her

med at det bedste altid vil være at omlægge som alle de andre partier også siger

parti der gik til finanslovsforhandling med et ønske om at gøre noget ved registreringsafgiften

gerne ville sætte penge af til det og det parti var ikke dansk folkeparti det var liberal alliance og det er jo derfor det er liberal

lommer man kunne også have sikret at

fastfrysningen af grundskylden også kom til at gælde lejere og beboere i almene boliger handicapboliger og ældreboliger

set have sikret at fastfrysningen

ordstyreren om ordstyreren er tilfreds med at dansk folkeparti fik en million

en milliard kroner som også er varig

nogle ting og jeg tror ikke det var liberal alliances ønske at man skulle give en

til kommunerne tingene bliver jo lidt komplicerede hvis man sådan

er jo rigtig mange ting hvor der både er plusser og minusser og det man skal gøre op med sig der er flere plusser i vægtskålen end der er minusser når man er færdig

rigtige side af eus henstilling penge man i øvrigt skulle

at formidle danmarks historie til børn og unge der er også

af til markering af noget med de dansk vestindiske øer jeg vil godt høre ordføreren om det er

en plusvækst næste år som vi ikke havde under den

kroner til integration og nu altså femten million kroner

bil som de så måske nu får råd til fordi man sænker den høje afgift fra en hundrede og firs

om man gør det eller ej er jo op til en selv det kan også

på en bedre barnevogn eller bedre flyverdragter eller sko eller hvad der er mange udgifter til men selvfølgelig har prisen da en effekt ellers kunne

er faktisk også noget der gavner ganske almindelige familier i danmark kører

at afgiftslettelser vil føre til nogle lidt større og mere sikre biler

i forhold til risikoen for uheld og omfanget af uheld

så med denne afgiftslettelse får den almindelige familie forhåbentlig råd til en lidt bedre og sikrere bil

helt konkret betyder det

kan man spare mellem titusind og tyvetusind kroner på en mellemstor familiebil lavere registreringsafgift er med til at gøre en forskel for den helt almindelige familie når vi sænker registreringsafgiften er det også til gavn for mobiliteten og for arbejdsudbuddet som

andre ordførere tidligere har nævnt og det er derfor en god aftale jeg er klar over at der er nogle som gerne ser

helt fjernet men her må vi jo også forholde os til at vi har behov for at få skattekronerne ind til finansiering af

hjælper det ikke så meget at bilerne

lidt større så jeg synes det lyder som en forklaring

handler om at dække over et forslag som jo er

på på bordet det handler om biler der koster over ethundrede og tredstusind

det er dem som får en sænkelse resten får ikke en sænkelse alle de biler som rigtig mange danskere køber omkring halvdelen af de biler der blev solgt sidste år

noget som liberal alliance har sørget for eller eller er det også venstres holdning at hvis man skal sænke registreringsafgiften er det klogest at gøre det på en måde

almindelig familiebil det glæder da almindelige familier at de har råd til en lidt bedre bil

altså det er da noget af det der betyder noget særlig når man har fået børn at man

har mulighed for at købe en bil der har noget sikkerhedsudstyr så man kan beskytte dem bedst muligt

ofte på grund af økonomiske årsager man vælger ud fra det

godt tænke mig at man havde råd til at tage det valg

umuligt uden om transportsektoren som jeg har nævnt i et tidligere indlæg

udfordringer lige præcis her fordi udledningerne fra transporten ligger elleve procent højere i dag end de gjorde i nitten halvfems så vi står her med et

der trækker det her i den helt forkerte retning og som grundlæggende

der bare vokser med det her lovforslag og som på

hele befolkningsgruppen så det var det enhedslisten ville gøre

man er nødt til at gøre hvis man hvis man tager klimaforandringerne alvorligt og anerkender at vi bliver nødt til at tage hånd om vores transportsektor og sikre at vejtransporten bliver omstillet

ved at se at det gavner vækst og sikkerhed synderligt

ti år tilbage de små minibiler vi kører rundt i i dag

i stort set alle biler nu om dage men den moderne teknologi

med at sikre at bilen holder sig på vejbanen

man bliver træt er ekstraudstyr det skal folk betale ekstra for det findes ikke i de billigste mærker

brugtvognsforhandler der

også at det heller ikke var korrekt

omsorgen for børnefamilierne

persontransport den omsorg kunne måske også række til at sige vi skal ikke bruge penge på at understøtte benzinbiler hvor vi faktisk giver den allerstørste check i hånden til dem der har den allerdyreste bil til de rigeste bilejere i stedet for skulle vi bruge de penge på at fremme elbiler som jo ud over

miljø og klima i hvert fald har

hvis man laver en fuldstændig afgiftsfritagelse

så jeg forstår simpelt hen ikke logikken i den

at vi kan få nogle bedre biler og vi kan få nogle sikrere biler det synes vi også

der er fordi der er nogle der lever i en gammeldags verden hvor man hænger fast i benzinbiler i stedet for at sige der er i hundredvis af dødsfald der kan undgås hvert eneste år

set på det i stedet for så har vi hele partikelforureningen som er mest massiv jo større byerne er

i københavn en om ugen der dør på grund af partikelforurening

er lidt mere sikkerhed i bilerne den forurening der kommer fra bilerne bør man også have

vil godt spørge ordføreren om ikke der er miljøaspekter omkring vores bilkørsel som man

de gamle dårlige motorer til danmark fordi

det kan jo være at folk når selve motorerne bliver billigere

at venstre ikke har prioriteret miljø i den aftale som de har lavet med deres blå venner det synes jeg er ærgerligt når man rokerer rundt på

ikke har sikret at få justeret på

i indsatsen mod social dumping mens man skærer i arbejdstilsynet mens man stjæler penge op af

til en julegave

som følge af den her lovgivning

også selve profilen i afgiftsnedsættelsen for hvad er det egentlig man gør sænker man afgiften for alle de danskere der skal købe ny bil nej det gør man ikke de biler som danskere med lave lønninger har råd til at købe

krone billigere til gengæld kan man spare flere millioner kroner

den lille håndfuld af danskere der har råd til de allerdyreste modeller af sportsvogne

omfattet af den her afgiftssænkning

det er der så nogle problemer med i forhold til miljø og alt muligt andet som vi har snakket om

hvorfor i alverden starter man så oppefra

jo dyrere bil man køber jo større rabat får man hvorfor skal den halvdel

af bilkøberne der ikke har råd til de dyreste biler stå med en lang næse

den lavtlønnede den lavtlønnede familie familien hvor den ene forsørger måske er folkepensionist

står tilbage

men dem der har råd til at købe de rigtig rigtig dyre biler får

en lettelse på flere hundredtusinde kroner jeg kan godt forstå der blev

skålet i champagne hos liberal alliance og jeg er sikker på der også er blevet skålet i champagne på andre fine adresser i landet

har det også en voldsom negativ miljøeffekt tredivetusind

mens hele verden er samlet i paris

småligt og kortsigtet er det at man så sidder her og holder champagnefest over at det er lykkedes at øge udledningen

set i deres regeringsgrundlag var en intelligent omlægning af registreringsafgiften som fremmede at det var de mest miljørigtige biler som blev billigere så almindelige lønmodtagerfamilier også dem

høje indkomster og ikke stemmer på liberal alliance fik råd til at købe biler der kunne køre

kørte på brændselskilder som ikke var belastende for miljøet så det her forslag er dumt det er kortsigtet det er asocialt og enhedslisten støtter selvfølgelig

følge af den omlægning af registreringsafgiften som enhedslisten går ind for det er den ene ting

den anden årsag til at det er rørende med enhedslistens omsorg er følgende registreringsafgiften på en

tyvetusind kroner en volvo v70 stationcar vil fortsat efter sænkningen af registreringsafgiften her have en registreringsafgift på tohundrede og femogtredstusind kroner så fordi man

og det synes enhedslisten er for lidt i stedet bekymrer enhedslisten sig om at købere

fordi de er så heldige ikke at have brug for så meget plads det er

vil gøre det billigere for familier at købe biler som er brændstofeffektive mens de biler der belaster klimaet voldsomt vil blive dyrere

ville ønske hvis vi skulle sætte os ned og forhandle en ændring af registreringsafgifterne vi vil selvfølgelig også i sådan en ændring tage hensyn til at der er mennesker i det her land som har brug for en bil

at bo tæt på deres arbejdsplads vi har mange mange mennesker der bor hvor der ikke er kollektiv trafik

ikke gøre det umuligt for almindelige lønmodtagere

og derfor skal vi skrue et registreringssystem sammen er både socialt og miljømæssigt

bare vil gøre det dyrere for alle at køre i bil vi vil lave en bæredygtig omlægning af registreringsafgiften det er det vi ønsker

få folk til at købe større biler som de så også siger

alene om jeg synes det er helt fint at bruge afgifter til at forsøge

fremme en adfærd når vi har problemer der er så presserende som klimaforandringen og når vi har problemer som

vi har mennesker hundredvis af mennesker som dør af partikelforurening

prutte rundt i deres hamrende forurenende biler

tage frihed fra de mennesker som ikke kan vælge den partikelforurening fra

jo ikke adskilte individer fru merete riisager vi lever i et fællesskab og

sociale profil vi åbenbart har i liberal alliance fordi vi tillader os

lidt flere penge i hænderne som de kan bruge til havregryn eller

står op og ikke har de spændende job ikke har de velbetalte job jeg

den person jeres politik handler om

og at køre i ældre og mindre biler end vi behøver

det vil bringe os på omgangshøjde med vores nabolande tyskland og sverige

en fjernelse af registreringsafgiften vil øge arbejdsudbuddet med ellevetusind alene den lempelse der ligger i finansloven betyder et øget arbejdsudbud

registreringsafgiften at den positive effekt på beskæftigelsen kommer

det her med at nedsætte registreringsafgiften man mener at det er de rige folk

sådan at bor man i københavn er det let at tage cyklen eller hoppe på metroen

hvert fald selv rigtig meget

en bil ofte en nødvendighed med sænkelsen af registreringsafgiften

bliver mellemklassebiler som en peugeot

henholdsvis syv tusind kroner billigere og otte tusind ni hundrede kroner billigere

købe havregryn flyverdragter og frikadellefars for

eller noget helt femte

det den koster for staten med en lempelse får borgerne en milliard kroner igen varigt mens statskassen på sigt kun mister omkring to

betaler er der ikke ret mange røde partier

i finansloven for to tusind og seksten har vi taget hul på et opgør med de stadig stigende skatter og dermed reguleringen af borgernes adfærd det handler om meget mere end biler det handler om at vi i højere grad selv skal være herre i eget liv at vi skal være fri til at prioritere vores ressourcer bringe os derhen hvor vi ønsker udleve vores potentiale skabe værdi og i det hele taget leve livet med mindre politisk

danmark laver med den her ødelæggelse af den grønne omstilling som ellers har været i fokus i lang tid så

at liberal alliance tænker i penge og at folk bare skal have deres egen bil og bruge pengene til hvad de har lyst til og jeg synes det er skuffende at liberal alliance ikke kan bidrage med noget som kunne være en intelligent løsning omkring ændringer

jo han skålede med en fattig og gjorde opmærksom på at liberal alliance skålede for hvad de havde fået til deres vælgere samtidig med at ulandsbistanden var skåret

vi har ikke i liberal alliance sådan en afsmag for folk fra kolding som står tidligt op og kører på arbejde og

og hele verdens øjne er på paris

nogle østater

for at tage vores tørn

er altså noget som går ud over andre menneskers

købe nogen af de biler som afprøver nye teknologier fordi vi har så høj en afgift hvis vi nedsætter afgiften

drivhusgasudledninger fra transportsektoren ganske betydeligt

god idé at sikre at de biler som private mennesker

skal vi jo som samfund ud at investere rigtig meget og så bliver det vanvittig dyrt at sikre de her

at de klimavenlige biler er langt billigere end dem

der komme mange flere biler på gaden i danmark som havde nyere teknologi som afprøvede nogle af de teknologier som ordføreren gerne vil have afprøvet også i danmark sådan at danmark

få de her biler på gaden det gør man i tyskland og i sverige har man flere af den her slags biler

for elbiler men vi mener ikke

løser problemet og får investeringerne over i elbiler hvis vi samtidig fjerner registreringsafgiften på alle andre biler sandheden er jo at det ikke

at vi bare får en lille del over på el vi skal have en ganske betydelig

bilpark over på el inden for ganske

gjaldt den afgiftsfritagelse ikke for hybridbiler og mange af de andre teknologier som ordføreren sikkert er interesseret i at få på gaden i enhedslisten er man altså mere optaget af en omlægning end en fjernelse af registreringsafgiften som ville betyde et veritabelt boost på det danske marked i forhold til de teknologier

biler end luksusbiler vi taler om her men det helt grelle for os i alternativet og måske det eneste nye

her forordning der er intet der peger i retning af større bæredygtighed der er intet der peger i retning af

peger i retning af at danskerne generelt får bedre muligheder for at købe

bedre end det vi har og måske

klima og at køre længere på literen

at finansieringen går på at vi kommer til at bruge mere

tale om luksusbiler så vil jeg gerne tale om at når det er cirka halvtreds procent af markedet i dag der ikke

er ligegyldigt om det er luksus vi taler om det er mere interessant

gavner nogen som helst ud over dem som får en frynsegode på statens regning og som måske

den grønne omstilling der skal sikre at vi løser klimaforandringerne og at vi gør det i tide handler jo om så meget mere end bare et par vindmøller hist og pist og et par solceller på taget det handler jo netop om at vi er nødt til at kigge på alle sektorer i vores samfund hvad enten det er erhvervspolitik eller skattepolitik eller uddannelsespolitik eller hvad det nu kan være for at sikre at alt afgifter skatter bakker op om den grønne omstilling og sikrer den grønne omstilling

og vi vil jo også gerne holde elbilerne

der hvor det så alligevel kommer til sin ret at dreje det over på kun at være skattepolitik vi snakker om

er der får fordelen af det her der tænker jeg at

mangel vi kommer til at få i skattekassen

det kan godt være at det at det så er helt fair procentvis men jeg ser bare ikke rigtig at

dem der kan købe de her biler kommer til at gå så voldsomt meget op i om om det nu bliver lidt billigere eller

er det kun de halvtreds procent mest velbeslåede i danmark der har råd til at

størrelsen på bilen og derfor må vi aldrig nogen sinde sænke den afgift

lettelse og det må de for guds skyld ikke men

registreringsafgift at det kun er de mennesker der kan

den mest solgte bil i sverige er en volvo v halvfjerds som i dag i danmark betragtes som en luksusbil

at fordi man går imod det her som på ingen måde

regnestykke der er dårligt for klimaet at vi laver den her lovgivning

ikke gå ind for det er ikke fordi man skal være efter de rige der er mange som ikke ville blive betegnet som rige rundt om

køkkenbordene derhjemme der også får glæde af den ordning så det er ikke det vi

den er bare skæv for miljøet og den er skæv socialt fordi dem der har allermest brug for at få hjælp får ingen hjælp af

og halvtreds million kr fordi der er adfærdseffekter

effekter i det folk køber en større bil osv og så kommer der flere penge i statskassen på

i danmark og det er det korrekte ord det er det

ekstremt velfærdstab som følge af at vi kun får varigt to hundrede million kroner ekstra i statskassen via den her del af afgiften

bundlinje jeg anerkender fuldstændig at den økonomiske bundlinje når vi taler finanslov og skat må være meget meget betragtelig og meget væsentlig det anerkender jeg

ikke overskud på nogen af de bundlinjer for os for dem vi kerer os om

det slet ikke er gået op for rigtig mange mennesker

vi diskuterer

med de borgerlige støttepartier slagter boligydelser til de fattigste pensionister

meget fattigt og er meget meget kortsigtet og sf er selvfølgelig imod lovforslaget en fjerdedel af den globale

i det store regnskab men det betyder noget

land det er godt nok noget vi kan være stolte over

transportsystem grundlæggende

og mange steder i landet hvor man skal have en bil

andre biler end i dag

man giver til den halvdel der har råd til de dyrere biler

er et anslag imod miljøet

en mere social fordeling

sige at det her er noget der er

der kan købe de allerdyreste biler der får en skattelettelse på flere hundrede tusind kroner

udmærket at der er et flertal for det her lovforslag jeg synes bare

færre penge og køber nogle af de mindre biler som

vi selv sad i regering for da kunne vi det heller ikke

stå stille det er at gå i fuldstændig forkerte retning

og gammeldags og kortsigtet lovforslag vi behandler

sorte ry danmark er ved at få i udlandet vi har ikke førertrøjen på længere det er

en volvo v70 som er drømmebilen for rigtig mange familier bliver otteogtyvetusind kroner billigere

i et radioprogram hvor fru lisbeth bech poulsen talte for

registreringsafgiften på de små biler skulle sættes

ganske almindelige børnefamilier end

arbejdede på kontor og enlig mor

men politisk skal vi da prøve

også har råd til at rykke fra den lille up op til måske en golf

skoda octavia eller lignende fordi den er

omlægge registreringsafgiften efter at sf har siddet i regering og har

en omlægning af hele systemet og det

de mest klimavenlige biler til gode

jeg synes ikke at det her folketing tager den største udfordring vi overhovedet har

det betyder at man får nemmere ved at være familiemenneske det betyder at man får nemmere ved at kunne fungere i sit lokalsamfund uden for de store byer så det er en plus plus gevinst for helt almindelige familier for helt almindelige mennesker at det nu bliver billigere

familiebiler det betyder noget for miljøet

og hvorfor er det så afgørende jo hvis vi godt vil have et danmark i balance hvis vi godt vil have en situation hvor familierne får mulighed for at kunne have et fornuftigt og anstændigt liv også uden for københavn og århus så skal der være mulighed for at man har en bil som man kan køre børnene til idræt i som man kan komme på arbejde i og som man kan

synes ikke der er nogen modsætning mellem at

har et meget velfungerende kollektivt

vi sikrer nogle bedre biler til danskerne

investere i kollektiv transport så man har nogle bedre togforbindelser og i lokalområderne nogle bedre busforbindelser

er afgørende for helt almindelige familier og helt almindelige mennesker

man får nogle billigere biler

men vores mål er stadig væk at få sænket de

til i hvert fald en hundrede og fem procent

i sidste ende skal vi bare have gjort bilerne billigere for det er til gavn for alle danskere uden undtagelse hvis jeg sådan lige skal prøve at reflektere over

der er jo ikke nogen der taber noget ved at almindelige familier nu kan

nogen mennesker der taber noget ved det miljøet har også gavn af det sikkerheden har gavn af det og familierne har gavn af det så

argumenterende i det her så er det jo nærmest kun sådan et jantelovsargument der skulle

at man var imod det

være sådan et misundelsesargument der skulle gøre at man var imod

sænkede registreringsafgiften

en relativt billig fornøjelse på grund af de dynamiske effekter at at sænke registreringsafgiften så ja man kunne godt gøre historien kortere det gør jeg så også nu ved at sige

som det her lovforslag

de ikkekvotebelagte sektorer er jo blandt andet transportsektoren og vi bliver nødt til at tage fat om transportsektoren hvis vi skal nå både de kortsigtede men også de langsigtede klimamål vi ved jo at vi inden længe bliver pålagt nogle ganske betydelige reduktionsforpligtelser i den ikkekvotebelagte sektor fra eu

det her problem i forhold

så vi har tårnhøje ambitioner på klimaområdet men ambitionerne skal jo gå hånd i hånd med at vi stadig væk har råd til at finansiere dem og vækst i danmark afhænger altså af at familierne har mulighed for at bo forskellige steder

at man har mulighed for at komme til og fra arbejdet

de mindste biler ikke får frataget noget men alt andet lige

den her samlede velfærdskage hvor det så er dem der ikke har så meget der ikke tager noget i denne omgang

hvis det bare skaber noget hvis det er en investering i noget bedre men

ikke se hvad det er vi skaber med det her ud over at det er et frynsegode det fremmer jo intet der blev sagt livskvalitet før eller nu kan

liberal alliance men men det gavner jo

ikke noget andet end en livskvalitet der bliver forøget

relativt velstående mennesker

er fordi velfærden bliver større i det danske samfund det er

større arbejdsudbud ved at man sænker registreringsafgiften

være mere mobile det vil sige at der

kan komme på arbejde og man kan også passe sin familie derhjemme så på den måde hænger det sammen man kan lave et regnskab som siger hvad koster

form for transportsystem det at vi investerer i vækst ved at vi blandt andet sænker registreringsafgiften og mange andre ting vi kan gøre som

investere i klimaforbedringer og i at have en høj

et beslutningsforslag om at vi skal holde fast i vores

på virkemidler men jeg kan også godt se konturerne af

foreslå at man nedsætter hastigheden i byerne og på motorvejene det

vi har også sagt og det hænger så sammen med den her diskussion at det ikke må

koste konkurrenceevne den tilføjelse

vi mener at tingene går hånd i hånd lad os tage diskussionen

kunne finansiere vores vindmøller i danmark vi ville ikke kunne finansiere vores biomasse vi ville ikke kunne investere investere

vandkraft og jordvarme og alle mulige andre ting hvis vi ikke også havde noget vækst og nogle arbejdspladser i danmark derfor hænger tingene

om at nedsætte den høje registreringsafgiftssats fra

og halvtreds procent den danske registreringsafgift er blandt verdens højeste

gøre det billigere for danskerne at købe familievenlige og trafiksikre biler jeg kan sige at selv om vi nedsætter registreringsafgiften

vil danmark fortsat være et af de lande desværre vil jeg også sige hvor vi betaler den højeste afgift på det

og køre i en bil afgiftsnedsættelsen betyder at en mellemstor familiebil vil blive titusind tyvetusind kroner billigere

betyder samtidig at danskerne fremover vil have bedre muligheder for at købe nogle nyere biler med bedre udstyr og

bedre sikkerhed en nedsættelse af registreringsafgiften

skønnes at have en positiv effekt på arbejdsudbuddet det man har regnet sig frem til er at effekten

størrelsesordenen syv hundrede fuldtidspersoner årligt og

takke for alle de indkomne høringssvar som

få det vedtaget sådan at dem ude i virkeligheden kan indstille sig

det ellers går bilmarkedet fuldstændig i

skal reflektere en lille smule over den debat vi har haft her i dag

også svaret at når man nedsætter registreringsafgiften bliver der måske solgt lidt flere biler og måske bliver der solgt lidt større biler og det kan føre til en lidt

være mere miljørigtige biler som de køber

de bliver også positivt begunstiget af de lave afgiftssatser så den der kobling som

en del venstrefløjspartier har om at det her er en miljømæssig katastrofe og at

et klimatopmøde i paris må jeg sige

god dag for dem der ønsker at danskere skal have mulighed for at fragte sig rundt i bil

lidt mere familievenlige biler end det var tilfældet før de skal glæde sig over det her lovforslag selv om der er lidt utilfredshed blandt nogle af folketingets partier

når jeg er rundt at besøge folk i landet bilhandlere og

man faktisk glad for

og det skaber altså

mellemdyre og meget dyre biler bliver billigere skulle skabe flere arbejdspladser i danmark det

være ansat ovre i finansministeriets

ministeren

fordelingsprofil i det her altså i finansloven man tager penge op af lommen på folkepensionister tusinder af folkepensionister og så bruger man pengene på den her måde

billigere at købe de allerdyreste modeller af sportsvogne er det en social profil som ministeren

mærkesager at vi skal betale mindre i registreringsafgift og jeg forstår udmærket det ønske vi betaler verdens højeste registreringsafgift og selv med den her nedsættelse som er ganske væsentlig

for at eje og køre rundt i

at vi lever i et land hvor kollektiv trafik er et godt supplement i de større byer men men uden for de større byer

giver mulighed for at man kan købe en lidt større bil og det

giver nogen social slagside

en del af de borgerlige partier der ønsker og det får man med det her

stå inde for den sociale balance i i finansloven hvor der jo er

energiforbrug mindre partikelforurening og det synes jeg

gjort op med nogle tåbeligheder i de her registreringsafgifter hvor

man er minister og når der er en forligskreds der ikke vil finde på noget intelligent

inddrager hele det store embedsapparat i at finde på fornuftige løsninger så jeg

at ministeren ikke er kommet frem til en bedre løsning og har overtalt forligskredsen til

finde på noget mere intelligent har ministeren ikke et par kommentarer

det synes jeg sådan set der er udmærket social balance i

være med at tro at det at lave en stor omlægning af bilafgifterne

en udmærket måde man har valgt at gøre det på med det der ligger

det her lovforslag men jeg har svært ved

være begejstret for at gøre noget som helst ved registreringsafgiften fordi man jo grundlæggende hellere vil have

danmark på nogen måde kan se ud fra den politik

som er gode for miljøet

umuligt spørgsmål jeg har utrolig svært

flere gange i dag hørt at det er pebernødder vi taler om

klimaet og miljøet i det her tilfælde kunne man jo

ved kun at tilgodese de store klimavenlige

at vi giver den valgfrihed

man sammenligner danmark med en lang række andre lande i europa så vil

på klima og miljøområdet vi er førende

lavet den grønne boligjobordning hvor

få fradrag for en række ting der også har en klima og miljømæssig effekt

den kollektive bevidsthed

noget danskerne ønsker at prioritere når de bestemmer hvordan de bruger deres penge og

mente at der var noget at forhandle med

er tale om havde der ikke været behov for

og på forskellige andre velfærdsområder jeg ved så ikke hvad det er for et af dem man skal pege ud men bare sådan

jeg bede skatteministeren om at bekræfte at man ville have kunnet tage de her

mio kroner mindre fra de områder hvis man

ikke tager meget fejl så øger finansloven to tusind og seksten den strukturelle beskæftigelse med fem hundrede personer det kan man sammenligne med den tidligere regerings finanslov for

der havde en negativ beskæftigelsesmæssig effekt på tusind personer så vores ønske

at forsøge at gøre kagen større at skabe mere vækst og velstand og bedre vilkår for virksomheder

vi muligvis gjort det anderledes men men det er det kompromis

som skatteminister og regeringsmedlem kan stå på mål for men men det er jo sådan at det kunne være at andre ville

virksomhed som får gavn af det her er aalborg portland

til det siger direktøren for aalborg portland vi tror nu på at der kommer bedre konkurrencevilkår for energiintensiv produktion i danmark og vi vil derfor trykke på knappen for igangsættelse af en række investeringer i de kommende år vi forventer at den styrkede konkurrenceevne kan lede til en merbeskæftigelse på fabrikken og hertil kommer en række yderligere job

underleverandører det glæder os meget hos socialdemokraterne at

vigtigt for deres investering er da også at der er godt gang i dansk økonomi så der er behov for blandt andet cement

meget fokus på fra den tidligere socialdemokratiske

initiativer der har været med til at sætte gang i både privat og offentligt byggeri

til det og vi er helt enige i deres argumenter om at danmark fortsat skal være et produktionsland med mange jobs

l halvfjerds give et bidrag til som vi så med eksemplet med aalborg portland skatter og afgifter inden for energiområdet er nok et af de mest komplicerede områder som vi lovgiver om her i folketinget det

dagen i dag har vist

at når vi laver ændringer har det store konsekvenser og det er meget nødvendigt at anlægge et meget langsigtet syn på det da vi lavede energiforliget i to tusind og tolv blev det meget fornuftigt besluttet at gennemføre en total skatte og afgiftsanalyse hvor en række ministerier er indblandet og hvor skatteministeren

analysen skulle have være færdig allerede i to tusind og fjorten men den

flere gange sidst af den nuværende regering og det sidste vi har hørt er at rapporten forventes i to tusind og seksten med det lovforslag vi skal tage stilling til nu har vi egentlig taget hul på de ændringer i vores afgiftspolitik og det er godt

også meget frem til at rapporten kommer så vi kan iværksætte flere initiativer så vi kan skabe mere rimelige skatte og afgiftssystemer inden for energiområdet og ikke mindst tilpasse vores skatter og afgifter til den fælles ambition om at skabe et grønnere danmark det glæder vi os meget til at medvirke til og med den indstilling ønsker vi helhjertet at støtte op om l halvfjerds og vi ser frem til det videre samarbejde om

den virksomhed overlever i den heftige konkurrence

være for ukritiske over for erhvervslivet når de kommer og siger at de

men selvfølgelig overvejer man også om det er rigtigt

aalborg portland lukker og genåbner i polen men det der skete da

vi har lyttet meget til hvad fagforeninger og arbejdsgivere har sagt og egentlig

en meget meget stor og vigtig virksomhed eller ej og der må jeg bare sige

højrefløjen ville fremsætte et forslag om at afskaffe den her i folketingssalen det er et halvt år eller et år siden

ikke et resultat af afgiften

er andre ting der spiller ind end lige den her afgift vi har faktisk set og det kan vi jo

den tidligere regering for at vi er kommet ud af krisen og det betyder selvfølgelig meget for en virksomhed som

med i en aftale men også fordi vi faktisk var imod i to tusind og tolv da man

afgiften

sf og enhedslisten hvor vi jo så med glæde kan se at nogle af partierne i dag trods alt også

femdobling af afgiften allerede dengang fordi det skadede danmarks konkurrenceevne

det var en ekstra omkostning og for nogle virksomheder en ret høj ekstra omkostning blandt andet aalborg portland er nævnt gartnerierne

logisk at man vil tilbagerulle de skader fra den gamle regering og derved forbedre konkurrenceevnen igen og derved også bevare de danske arbejdspladser

at tro at forureningen stopper ved grænsen og jeg tror ikke på at danmark alene kan løse problemet med

klimaproblemer vi skal selvfølgelig gøre vores del

at man sagde at den der forurener skal betale for forureningen men det er bare ikke sådan

som bliver pålagt afgiften fordi udledningen fra biler er fritaget

støtter lovforslaget hvor man får rullet ændringen tilbage til

men

en stor historie om at aalborg portland ville investere seks milliard

og alene bruge seks hundrede million kroner på at udvide fabrikken i aalborg plus ekstra ansatte

at de truede med at lukke

og andet udslip og forurening

og vækste samtidig med at

er i front så er det her ikke et eksempel på at det kan lade sig gøre

her afgift jamen skulle man så ikke bare forhøje den igen eller femdoble

gør at man har en bedre omsætning det kan være konjunkturerne jeg tror sådan set det er ret logisk

jeg jeg synes da også det er vigtigt at

nogle løsninger som man kan eksportere til hele verden og det skal vi også huske at tage med i det

udviklet nogle løsninger og det er rigtigt at

synes jeg bare at det vigtigste er at

afgifter fordi det skal have en effekt på klimaet altså en effekt på hvor meget no

kommer fra udlandet og kun ti procent kommer fra danmark og ud af de ti procent er det en lille del af det som man faktisk har lagt en afgift på

afgifter angående den sidste del med benzinafgifterne

den igen altså ophæve den kompensation man havde

udleder særligt store mængder af no det foreslås herudover at der indføres mulighed for at virksomheder med et stort varmeforbrug forbrugsregistreres for afgifterne på affaldsvarme på samme vilkår som er gældende

kulbaseret varme forslaget indebærer en likviditetsmæssig fordel for de berørte

især er industrivirksomhederne der rammes og som tilskyndes til at flytte til udlandet det er netop den slags arbejdspladser som danmark har mistet så mange af under krisen hvis vi fortsat vil have industri i landet er vi nødt til at sikre rammevilkår der ikke er helt skæve i forhold til vores nabolande den tidligere regerings afgiftsforhøjelse var hovedløs og til skade for danske virksomheder og derfor vil regeringen nu bringe

det sker som led i en overordnet politik der går ud på at det private erhvervsliv driver væksten i det danske samfund

udledninger er dog fortsat væsentlig højere end udledningerne

kroner i to tusind og seksten

udviklingsmidler eudp reduceres i finansloven fra tre hundrede og fem og firs million kroner til det under det halve finansloven slagter den grønne omstilling hvor danmark ifølge klimarådet ligger i førerfeltet ikke i spidsen som regeringen italesætter men kun i førerfeltet og med den slagtning af den bæredygtige omstilling er der risiko for at danmark sakker ned midt i feltet

samtidig med at der via finansloven skæres på støtten til store varmepumper aflyses støtte til

og udviklingsmidler bliver mere end halveret udbredelsen af elbiler generes og understøttes kun med en hundrede og tres million kroner i to tusind og seksten

der bliver råd til at de dyreste biler pålægges lavere beskatning uanset deres forurening med et tab af

det er vel også derfor samlet set at regeringen i går opnåede at få udnævnelsen som dagens fossil ved klimatopmødet i paris reduktionen af

statskassen hvad er så den negative miljøeffekt ifølge lovforslaget på side tretten vil de miljømæssige konsekvenser af afgiftsreduktionerne medføre en øget forurening med ti million

af den forurening vil ramme danmark så skadeomkostningerne vil i danmark skønnes til en miljømæssig skadeomkostning på

million kroner om året det betyder at der vil være en skadesomkostning for de syv og firs procent af

enhedslisten mener at vi har en international opgave

kan give mindreindtægter

million kroner i danmark det synes vi er en uansvarlig miljøpolitik danmark har en førerposition inden for miljøteknologi også til at reducere

da man indførte

regeringen nu ikke foreslår at benzin og dieselafgifterne hæves så de samlede

man burde konkret sætte de afgifter op med fire fem øre per liter regeringen vil hellere tømme statskassen end føre miljøpolitik de samfundsøkonomiske omkostninger ved den øgede

og med dette lovforslag tager hvad der forhåbentlig er første skridt mod en afskaffelse af no det er ingen hemmelighed at vi i liberal alliance gerne ser alle afgifter nærmere efter i sømmene med henblik på mulige reduktioner

ser allerede nu frem til næste etape der eventuelt kunne tages i forbindelse med justeringer af pso afgiften

som direkte følge af afgifterne og derfor er vi glade for at netop disse imødekommes

blive forbrugsregistrerede for afgifter på samme vilkår som er gældende for varmetyper den likviditetsfordel som eksempelvis gartnerierne opnår herved vil være en kærkommen og fair håndsrækning

ved en anden lejlighed liberal alliance støtter

finde ud af hvad man kunne kunne nøjes med at bidrage med og på det her punkt

helt uenig når det bliver sagt at vi ikke bare kan gå foran og

og lade alle de andre konkurrenter udnytte nogle fordele miljømæssigt

økonomisk i en kortvarig periode er mere gavnlig for dem end det vi giver

at det ikke bliver lige så interessant at udvikle nye teknologier et af de områder

det er ikke fordi vi skal indlægge benspænd for erhvervslivet tværtimod men jeg synes det er forkert at gå ind og

lave en dansk lovgivning der formentlig og nu gisner jeg skal laves om for at vi kan tilpasse os

som nation kan tage førertrøjen på og vise at vi har et overskud til at kunne tænke ud over at hjulene skal løbe rundt vi har et meget veludviklet velfærdssamfund

og hvis vi går og venter på at

lande der lige nu knokler for at få deres økonomi til at hænge sammen

kina eller usa eller andre nationer skal tage førertrøjen på

vores veludviklede velfærdssamfund

tager vi fejl det er på alle måder godt at gå ind

jeg sikker på at vi vil være en af de nationer der kommer til at nyde rigtig godt af det om nogle år når det bliver et krav til alle

selvfølgelig i lyset af de miljø og ikke mindst sundhedsmæssige omkostninger der er

ballade og jeg har haft mange

en stor lokal virksomhed ikke ville lukke på baggrund af det her og så bliver man da selvfølgelig i tvivl

at danske virksomheder skal lukke men at de skal omstille sig og gå i front og også inspirere andre sådan at vi i danmark både kan skabe arbejdspladser og udvikle ny teknologi og samtidig tjene penge

sidste år

skulle bruges alene på fabrikken i aalborg til at omstille sig

af fossile brændsler reducere energiforbruget og man ville ansætte en masse nye mennesker

man vel ikke gå ind for at andre mennesker skal betale for nogle omkostninger man påfører dem og det fik jeg ikke

at forureneren betaler er godt nok undtaget

påvirker os alle sammen og vi kommer alle

til at betale regningen uanset om man vil det

vi skal bare have den mest klimavenlige cementproduktion

et andet parti som dengang sagde

man skal selvfølgelig bruge cement til at opsætte

de vindmøller vi alle sammen er så glade for men vi skal have en cementproduktion i danmark som inden for

som muligt og hvor man betaler de samfundsmæssige omkostninger som kommer til at påhvile os alle sammen det er kun ret

at socialdemokraterne har skiftet mening specielt set i lyset af at den fabrik som har været mest omtalt i hele debatten

omkostninger som alle mulige andre skatteborgere så skal betale for og 2 at den grønne omstilling

ikke noget vi også kan tjene penge på jeg tror på at dansk erhvervsliv fra grundfos

stærke og konkurrencedygtige fordi vi har haft en ambitiøs miljø og klimapolitik i det her land ikke mindst

og hans visioner

skabe arbejdspladser på at udvikle grøn teknologi og på at stille krav

kan berolige regeringen med at det gør vi sandelig heller ikke

vi taler om

fagforening vi har arbejdsgivere der er gået ud

vi kan gøre for lige præcis at understøtte en stor virksomhed i nordjylland som jo ikke er det sted

acceptere den forudsætning at

ting for at understøtte en virksomhed

grundlæggende enige om at miljøafgifter er rigtig gode til at få virksomheder

privatpersoner til at tænke nyt men her taler vi om en enkelt virksomhed

ordføreren ikke accepterer

første december to tusind og fjorten hvor de sagde nu er vi så velkonsoliderede og så sikre på hvad det er vi kan gøre at vi frem til

seks hundrede million kroner på at udvide fabrikken i aalborg vi kommer til at ansætte flere mennesker og nogle af de penge og udbygningen af fabrikken skal også bruges til at nedbringe vores

for os selv derfor mener

et enkelt års overskud

den langsigtede investeringsplan har vist at virksomheden og fabrikken godt kan trives selv om de skal betale for den

jeg kan bare høre og acceptere at vi er uenige

anderledes da socialdemokraterne støttede op om det

dengang fik vi jo at vide at det hele ville lukke og slukke og i dag ser vi at det går fint så jeg kan faktisk ikke forstå

det synes vi er passende

på de fem kroner fem kroner svarer til den afgift

og det betyder alt andet lige at virksomhederne forbrugerne husholdningerne sparer syv hundrede million kroner i to tusind og sytten halvdelen af dem kan direkte relateres til virksomhederne

men også mange andre danske virksomheder får gavn af at vi får sat afgiften ned til fem kroner det kan være de berømte gartnerier men det kan også

glasværk i næstved og det kan være rigtig mange andre virksomheder som på den måde får sikret

sænket omkostningerne kan man så så investere ikke bare i medarbejdere

i innovation og ny teknologi som betyder at man kommer til at miljøforurene mindre og også på sigt kommer til

mindre no men det nytter jo ikke noget at betragte danmark som sådan en isoleret ø jeg synes

meget restriktiv politik på området så derfor skal vi også skærpe vores foranstaltninger i forhold til virksomhederne så de investerer

men man investerer i noget teknologi som som gør os til

class på energiudledningsområdet og samtidig gør at virksomhederne er konkurrencedygtige

bare kan producere dernede så flytter danske virksomheder jo bare produktionen

der er der ikke de samme restriktioner

landet på med det her forhåbentlig kan vi

vi har en offensiv miljø og klimapolitik som stadig væk stiller skrappe krav til virksomhederne

i min tid blev meget meget diskuteret af meget ihærdige fynboer det er klart at man ikke bare

for så har vi ikke nogen gartnerier på fyn så har vi ikke nogen gartnerier så vi nogen arbejdspladser på fyn så

så det er en fælles omkostning som samfundet er med til at påtage sig så derfor kan man ikke simplificere det ved at sige at forureneren betaler nej man kan sige at samfundet er med til at tilskynde til at man forurener mindre ved at stille nogle skrappe miljø og klimakrav som så betyder at vi kan nærme os det at vi udleder

vk regeringens tid havde vi en megaambitiøs klima og miljøpolitik og det lykkedes jo alt sammen selv om

om cementproduktion og andre ting

konkurrence med andre lande som ikke har så strikse og restriktive krav som

et stort tocifret millionbeløb tolv million kroner er for mig ikke et stort tocifret millionbeløb

de tolv million kr i forhold til aalborg portlands overskud på otte hundrede og tolv million kroner i to tusind og fjorten hvad er så effekten af det som

virksomheden har sparet knap ti million

det er godt en procent af deres overskud som de

er udslagsgivende for deres produktion jeg synes ikke det er rimeligt at ordføreren begynder at italesætte

kroner letter omkostningerne for husholdningerne som så får mulighed for at at få et større forbrug

relaterer sig direkte til virksomhederne som får forbedret deres konkurrenceevne

nogle bedre vilkår og det får de når vi sætter no

det er en afgift der hæmmer vores konkurrenceevne og koster

enige om at det skal være nemmere og billigere at drive virksomhed i danmark og det gør vi jo blandt andet ved at sænke skatter og afgifter for erhvervslivet

første juli to tusind og seksten er til gavn for danske virksomheders konkurrenceevne

det fortsat er regeringens og venstres mål helt at afskaffe

jeg ønsker som skatteminister ikke at indføre nye skatter og afgifter jeg ønsker

afskaffe dem særlig de

der ikke har været en fire ugers høring af lovforslaget men det skyldes jo

og at vi gerne vil have det vedtaget inden

overraskende den ligner den debat vi havde da man indførte

ikke meget andet nyt men der er to ting jeg lige vil

jeg tror der er en enkelt virksomhed som har været nævnt i dag

ligger i det nordjyske men

der rigtig rigtig mange virksomheder der betaler

overtalt socialdemokraterne til at se det fornuftige i det her det skal jeg ikke kunne sige jeg er bare glad for at de nu ser lyset og vil være med til at reducere

men det er så fordi det har betydning for vores konkurrenceevne når det er sagt

er rigtigt at nox afgiften isoleret set vil medføre

det siger jo noget om at vi skal lade være med at gå dansk enegang vi skal

erhvervslivet skal stadig overholde miljøkrav herunder bat krav det kan bidrage til yderligere reduktion af

man læser høringssvarene vil man jo se at en lang række af de virksomheder som begunstiges af at de nu skal betale en langt lavere

som følge af de bat regler der gælder i eu regi så den her entydige sammenhæng

at det her vil føre til en væsentlig større udledning af

kommer helt an på hvad vi ellers gør og der er jo andre måder

lidt ærgerligt når man nu vil ændre på de her no

anden vej end ved at lave en konkurrenceskadelig afgift som som no og der vil regeringen nøje følge udviklingen

træffe fornuftige valg der sikrer at vi kan leve op til vores miljømæssige forpligtelser uden at

regeringen ville oprindelig fjerne

at sætte penge til side til konsolidering af virksomheders fonde og uddele til almennyttige formål med

hvor der er en skattefri overførsel fra datterselskab til en ejende fond med henblik på uddeling jeg har så forstået at regeringen allerede har besindet sig på noget af det og meget kort tid efter man har lavet finanslovsaftalen fremsætte et ændringsforslag til det lovforslag

ikke er nået til at behandle før i talende stund og altså fjerne den sidste af de her to omtalte regler men ikke desto mindre bliver effekten den samme blot i lidt mindre skala det vil altså ramme finansieringen af en række almennyttige formål både uddelinger fra fondene og oprettelsen af nye

kulturliv forskning integrationsarbejde byggeri klima og miljøprojekter en lang række gode formål forslaget bliver kraftigt kritiseret må man sige af både frivilligrådet på modtagersiden og af

som modtager penge og selvfølgelig også af fondene selv der faktisk synes at de gør et godt stykke arbejde med de her uddelinger af midlerne

klart at det vil betyde mindre uddelinger til de her gode formål

over en milliard kroner årligt inden regeringen

er det seneste bud men det må vi jo få boret ud under udvalgsbehandlingen

et par eksempler man kan give er jo for eksempel handicaporganisationer mødrehjælpen et integrationsprojekt

own business hvor drenge

har behov for et ekstra skub til at klare sig godt altså drenge med anden etnisk baggrund får

hjælp og uddannelse træning i at kunne starte deres egen virksomhed hjælp til

gøre det og på den måde blive en bedre del af samfundet end de måske var før

milliard kroner årligt er finansieret af de her private midler der er jo rigtigt nok tale om en skattebegunstigelse og en slags erhvervsstøtte gennem skattesystemet og det skal man jo altid overveje om

er velbegrundet jeg vil sige at

kunne give en form for mening hvis regeringen med den anden hånd øgede bevillinger til de samme områder som bliver ramt altså at man med de penge der er kommet ind øgede bevillingerne til forskning kultur socialt arbejde klima og miljøtiltag og så videre tilsvarende

jo ikke tilfældet tværtimod bliver der skåret på de samme områder i finansloven

i flere tilfælde også på socialpolitikken på miljø og klimaområdet

sagde skatteministeren faktisk da blandt andet vi problematiserede

man havde fundet en så udmærket balance og

må man så forstå man i mellemtiden er blevet klogere på og så fjerner den ene del af det

fjerne den ene del også burde fjerne den anden og og gå tilbage i forhandlingskammeret med sine andre aftalepartier

i går meldte det her ud med ændringen af lovforslaget

har vi så førstebehandlingen og så kan man jo diskutere det her

altså også imod det resterende der er tilbage efter regeringens ændringsforslag kommer og jeg skal hilse fra det radikale venstres martin lidegaard der ikke kunne være til stede nu

af de to fradrag skal give to hundrede

erhvervsvirksomheder

konkret sige at man vil sænke bo og arveafgiften fra femten til fem procent hen over en årrække så det

nære familiemedlemmer og til erhvervsdrivende

det er ganske sympatisk at man giver gode muligheder for generationsskifte fordi man så derved undgår at der kommer store likviditetstræk

som bliver trukket ud af virksomheden og som jo så ikke kan bruges til at skabe arbejdspladser

om at man prøver på at beholde pengene i virksomhederne eller i fondene og dermed også bevarer danske arbejdspladser

set det er positivt for danmark at virksomheder

bliver for eksempel en kapitalfond der

og som måske ikke har samme loyalitetsfølelse over for danmark og

for at de i større grad vil flytte arbejdspladserne ud af landet eller flytte hovedsædet eller eller dele af det ud af landet der tror jeg på at hvis man har en erhvervsdrivende fond

er der altså en større chance for at man vil

jo giver rigtig store bidrag til almennyttige

der har været en del kritik i høringssvarene og også i medierne og den ene specielt på at overførselsreglen giver et for stort

at det er man enig i og at man derfor har annonceret at der kommer et ændringsforslag og det synes jeg da lyder fornuftigt

målet har jo ikke været at man skal få flere penge ind end de to hundrede

har vi altså andre steder hvor vi synes det måske var mere vigtigt

man kiggede så hvis man skal kigge på det her fordi man sagens natur ikke skal hive mere op af lommen på fondene

man får slået fast så vi er naturligvis positive

men inden man så endelig kan sige ja til det skal man selvfølgelig have det helt på plads i forhold til hvad der bliver finansieringen i

positivt ind i drøftelserne med

allerede på nuværende tidspunkt har sagt at en del af det vil vi ændre

bare sige at venstre støtter lovforslaget

indgik i finansloven fordi

med at begrænse nogle af de meget store skattefordele

lige knibe os i armen men det var så en kort glæde

der skete jo så også det i går at regeringen

landets rigeste og mest velhavende erhvervsdrivende fonde meldte sig på banen med en pressemeddelelse ap møllers familiefond tobakskoncernen obel carlsberg nordea altså nogle af danmarks største

på sig og det er noget der kan få regeringer af enhver farve til at skynde sig i den modsatte retning det

flere hundrede tusinde underskrifter om at få det stoppet

regeringer af enhver farve

sig det siger måske lidt om

er for nogle magtforhold vi lever under her i vores ellers demokratiske

konsolideringsfradraget blev indført

derfor indførte man det her konsolideringsfradrag nu har vi en negativ rente i danmark

ikke noget argument for at fastholde det her

i danmark hvor det gør sig gældende og det betyder jo reelt at når vi for eksempel

der så kommer fem og tyve procent oveni

vi får at vide er betalt af de her fonde som i virkeligheden er betalt

der har vi bare den grundlæggende holdning i enhedslisten

overlade det til nogle store fonde som jo ikke er demokratiske hvor det er nogle små familier som tilhører danmarks elite der bestemmer hvordan pengene skal anvendes

at man veksler skatteydernes penge der nu gives

problemet her er at de penge der kommer ind på det her

nye skattelettelser til de selv samme erhvervsdrivende fonde og andre

vi bestemt ikke enige i den måde som pengene

efterfølgende anvendes på derfor har vi

vi takker for opmærksomheden på at der måske her er en beskatning

kan bruge provenuet på en mere fornuftig måde end den regeringen

i forhold til l en og halvfjerds er det sådan at

blandt andet været en sænkning af registreringsafgiften en fastfrysning af grundskylden

de resultater men det er ingen hemmelighed at vi i høj grad havde foretrukket andre finansieringskilder

vi er generelt optaget af at få en

sektor hvor borgerne selv kan bestemme og det fine ved at give borgerne mere indflydelse

efterspørge det der er det giver generelt en mere effektiv udnyttelse af de skattekroner vi bruger i den offentlige sektor så der er mange muligheder for at gøre det bedre der når det kommer til ændring af skattereglerne for fonde er

det naturligvis ikke kan være en borgerlig liberal regerings fineste varemærke at tage penge fra civilsamfundet og proppe dem i statskassen derfor luftede vi allerede i forbindelse med diskussionen om

en ærgrelse over at der blev lagt op til at ændre den såkaldte transparensregel som kommer fonde med almennyttige formål som kultur og forskning til gode

med at der blev lagt op til et større provenu

har diskuteret i finanslovsforhandlingerne

konstatere at man har valgt ikke ikke at ændre

ligger i finanslovsaftalen og vil derfor følge om finansieringen passer

samfund hvor vi fjerner rigtig mange muligheder og rigtig mange

rigtig positivt godt nok gennem nogle fonde så vi

et helt og fuldt lovforslag vi skal tage stilling til og at det ikke bare er den ene halvdel her så jeg gør det kort

det vil resultere i efter tilbageløb og så videre

siger ministeren måske også noget om at der bliver ændret i lovforslaget det synes jeg bare

bliver nemmere efter den seneste tids diskussion

side ikke give et endegyldigt svar

ikke har al tid i verden men vi har brug for at få nogle svar før vi

vi opfatter nemlig fondene som værende til gavn for det danske samfund som værende til gavn for forskningen for sundheden

derfor skal man passe på at man

at man spekulerer skattemæssigt i ikke at

erhvervsdrivende fonde vi var selv med til sammen

for øvrigt et rigtig glimrende initiativ fra den tidligere

så langt så godt så skal man passe på når man vil gøre noget godt for fondene at man

ikke plukker dem så meget at man gør det for lidt attraktivt at etablere en ny fond og at man gør det for lidt attraktivt at uddele penge heldigvis er

og det er til gavn og fordel for rigtig mange velfungerende fonde som uddeler mange penge til sundhedsforskning til det sociale område kulturformål og så videre så er der stadig væk konsolideringsfradraget tilbage som bliver sat ned fra en hundrede og fem og tyve

nævnt her fra talerstolen er at der skal findes

at konsolideringsfradraget giver mere end de to hundrede million

det konsolideringsfradrag vil blive sat op for der skal ikke tages en krone mere end det

på det område det vil sige at man godt kan lande på en

og derfor står vi ved at vi også stemmer

over at skulle gå på talerstolen og sige

brian mikkelsens tur og ham der så får lov at få spørgsmålet her

har aftalt noget med regeringen ikke har fanget at venstre kun er sig selv i regeringen

været noget gunstigere end partierne

være ved og man lader sig køre rundt med af regeringen selv om den har så få mandater hvorfor sagde de konservative ikke bare nej hvis man blev overrasket over

at man giver noget og tager noget og nu skal jeg jo ikke sådan lege ritt

jeg er sikker på at det heller ikke ligger inderst inde i venstres maver og hjerter at man skal gå ud og plukke fondene som man gør så det er

den aftale der er indgået og synes det er en rigtig rigtig god finanslovsaftale der er lavet de fire partier

det den verden vi lever i og der skal skaffes noget finansiering det har alt andet lige det må jeg så sige ikke de kæmpe kæmpe konsekvenser som transparensreglen havde jeg har

jo anerkender det der er aftalt nemlig at man skal finde to hundrede million

hverken mere eller mindre til at sænke bo og arveafgiften

familieejede virksomheder kan fortsætte med at være familieejede virksomheder ejet

vi kan få flere erhvervsdrivende fonde og også sænke bo og arveafgiften

udvikler og ændrer vores regler i dialog ikke alene i forbindelse med med drøftelserne her i i folketinget

bliver berørt af reglerne og jeg vil godt sige nu kan jeg

det ene af initiativerne der ligger her nemlig

er ikke sket

ly af en eu afstemning det er sket som følge af at vi skulle oversende en kommenteret høringsoversigt

som som skatteminister at vi ville imødekomme en del af den kritik der har været i

dialog med med fondene om lovforslaget og de mange høringssvar har så ført til at vi

har besluttet at stille et ændringsforslag om at justere lovforslaget på

punkter i forhold til det der er fremsat

lovforslaget udmønter som sagt en del af

seksten og har overordnet til formål

og sikre en del af finansieringen til den her markante forbedring af vilkårene for generationsskifte i erhvervsvirksomheder

ophævelse af to gunstige særregler

ophæve fondenes konsolideringsfradrag

på dens funktion og virkemåde fondene vil altså fortsat kunne varetage deres vigtige samfundsmæssige funktioner og i øvrigt krone for krone have fradrag for det beløb krone for krone

uddeles til almennyttige formål der vil også fortsat være fuld fradragsret når fonde hensætter deres midler til

opsummerende vil skattereglerne for fonde

blev det skønnet at merprovenuet ved ophævelsen af overførselsreglen transparensreglen om man vil ville være cirka

og i regeringen har vi som jeg var inde på i min indledning efter fremsættelsen af lovforslaget

men det er jo præmissen for denne regering og for tidligere regeringer at når man har aftalt noget i

er der ikke altid tid til den høringsfrist der

uger hvor folketinget med god grund havde sagt

være mødefri for at fokusere på folkeafstemningen men som følge af den her proces som jo altså har været været

ganske presset har vi modtaget en række høringssvar og er også blevet opmærksomme på

er steget meget kraftigt inden for de seneste år

merprovenuet ved ophævelse af reglen derfor ville være væsentlig større

baggrund har vi så som også flere

ophævelse af overførselsreglen udgår af lovforslaget samtidig vil vi også stille et ændringsforslag

måske nyt for nogle vedrørende forslaget til virkningstidspunkt for ophævelsen af konsolideringsreglen der har vi også i regeringen lyttet til den kritik der

virkningstidspunkt kan føre til en vilkårlig forskelsbehandling af fonde alt efter hvornår og hvordan de har tilrettelagt deres praksis for årlige uddelinger

sige det på mere almindelig dansk

forslag i to tusind og femten hvorimod en fond der uddelte

og arveafgiften for familieejede virksomheder og fonde

rigtig rigtig mange mange tusinde virksomheder som i de kommende år

nogle af dem der har rigtig mange penge og er meget kendte i offentligheden men der er også rigtig rigtig mange små familieejede virksomheder landbrug

et generationsskifte og hvor man vil få gavn og nytte af de her nye lempelige bo og

sænker bo og arveafgiften frem mod

tyve til fem procentpoint så formålet er ikke at give en skattelettelse til de absolut rige det er at sørge for

at arbejdspladserne kan blive i i danmark og

at nye erhvervsdrivende fonde kan

for en god debat og til dansk folkeparti sige at som jeg hører de partier der står bag aftalen her

skal findes to hundrede million kroner derfor vil jeg også føre nogle drøftelser med

vil vi også konsolidere de beregninger der ligger til grund for konsolideringsreglen der er jo visse fonde der siger

og hvis vi oplyst om regnskabstallet

hvad man forventer i to tusind og femten

jo et bedre fagligt og sagligt grundlag for at vurdere hvilket provenu

for konsolideringsreglen men hvis der er en finansieringsmanko

forpligtelse til at finde de penge i i fællesskab og det vil jeg under behandlingen af

og der kan man ligesom skrue på på den transparensreglen er

også har man den ikke og der må vi bare sige at

og når transparensreglen ville give et meget større provenu

føre til en meget mindre uddeling til velgørende formål og det er ikke hensigten med forslaget det skal ske i større omfang end de to hundrede million

om hvor mange penge forventer man

nogle punkter socialpolitikken end

og får to hundrede million kroner ind jamen så fører det jo i et eller

gunstige skatteregler jeg

tror ikke det ødelægger nogen fonde de

trætte af det og synes det er træls og det har jeg fuld forståelse

hvor meget mindre uddeling det her kommer til at medføre det kommer an på en lang række ting en del fonde er også fundatsmæssigt forpligtet til at give bestemte beløb men men selvfølgelig kommer

er mindre positivt stillet

stækker den private finansiering og gør den mindre det er fint at

jo fordi det oprindelige forslag blev vurderet til at betyde en milliard kroner mindre til uddelinger

jeg bare bede om at vi får svar på det under udvalgsbehandlingen så vi kan

og syv som ligger til grund for beregningerne til cirka syv milliard kroner to tusind og fjorten

vil vise sig at være et noget andet billede når det kun er konsolideringsreglen der er i spil men men det skal vi

komme lidt nærmere i i udvalgsbehandlingen jeg har

noteret mig at en del fonde har kvitteret for

problem nu får lov til at blive og ikke bliver fjernet som

radikale venstre socialistisk folkeparti

tjóðveldi og javnaðarflokkurin den sidstnævnte valggruppe på ni og firs medlemmer er efter en forholdstalsfordeling af de pladser folketinget skal udpege medlemmer til bedst berettiget til pladsen jeg har fra denne valggruppe modtaget indstilling om at christian juhl